har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilladelser til efterforskning

det ikke er tilfældet er forslaget bortfaldet

medlemmer af folketinget jens joel mikkel dencker thomas danielsen søren egge rasmussen

ligeledes skal jeg meddele at den energipolitiske redegørelse to tusind og atten r tolv efter ønske fra energi forsynings og klimaministeren og efter aftale med partigrupperne

ikke kommer til forhandling i morgen den attende maj totusinde

mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som

ekstra paragraffer som regeringen har puttet ind får man faktisk forringet den demokratiske kontrol med hvornår vi deler oplysninger og man får simpelt hen åbnet op for en mulighed for profilering af borgerne og

meget større deling af deres oplysninger

vedtog loven med de her ekstra paragraffer fra regeringen

vi har sammen med en række andre partier stillet ændringsforslag om at de her problematiske elementer selvfølgelig skulle pilles ud og det må

et samlet folketing der vedtog en rigtig god databeskyttelseslov der er kommet nogle

vigtige indrømmelser fra regeringen og socialdemokratiet lige her til sidst som lapper lidt

på nogle af problemerne og sikrer at folketinget stadig væk

registerdelinger men tilbage står det stadig væk at der med med den her lov bliver åbnet op for at man kan lave decideret profilering af borgerne og bruge oplysningerne

de får besked om det det synes jeg er dybt dybt kritisabelt og sindssygt ærgerligt så derfor

så skal det ske ved et lovforslag der har regeringen så lavet en aftale med socialdemokratiet som nu siger at det

er på sundhedsområdet man gerne vil bruge dataene på en anden måde end de var indsamlet til og retsudvalget

skal ministeren rette sig efter det og ministeren har så også i et svar til os

synes vi at den del er er faldet godt ud vi er spændt på at se det er jo en helt ny demokratisk konstruktion hvordan

at alternativet så desværre ikke kan støtte

hundrede procent og stemme grønt men ender med at stemme gult i dag er så den del om profilering af borgere det at data altså bliver indsamlet med med et eller andet formål og

folks beskæftigelse med hvor de

går i den den ene eller den anden daginstitution og så videre der har vi meget meget svært ved at forstå hvorfor regeringen ikke

til noget andet end de var indsamlet til

at regeringspartierne virkelig ikke mener at det er vigtigt at borgerne bliver orienteret og fremadrettet

behøver det jo ikke at være besværligt altså ministeren har brugt nogle begrundelser jamen skal jeg så

at sende et personligt brev ud til alle borgere på gammeldags manér nej

vi laver på nær det her punkt om profilering som er så afgørende for alternativet at vi derfor desværre ikke kan stemme grønt men ender med at stemme gult

kræfter på at udvikle en certificeringsordning for ligeløn certificeringsordningen er et resultat af en lang proces mellem

og skiftende regeringer i island certificeringsordningen blev i første omgang introduceret som en frivillig ordning som islandske virksomheder kunne vælge at benytte sig af og det som jeg synes er en vigtig diskussion her i dag

at certificeringsordningen er et resultat af et fælles ønske fra de islandske arbejdsgivere og lønmodtagere

den afgørende præmis er et fælles ønske fra

ikke blevet mødt med et fælles ønske fra arbejdsmarkedets parter

at indføre en obligatorisk ligelønscertificering i

i lyset af at der er indført en ny ordning i island og jeg tror ikke man kan overvurdere betydningen af at både arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden i island har bakket op om udviklingen af denne ligelønsordning den brede

er grundlaget i det fælles samarbejde derfor kan man efter min opfattelse heller ikke som forslagsstillerne synes at lægge op til bare overføre den islandske ordning til det danske

for ligeløn denne iso standard koster omkring seks hundrede og halvtreds kroner hos islandsk standard

islandske svar på dansk standard og med den i hånden kan en virksomhed implementere ledelsesværktøjet i organisationen som

det håber jeg selvfølgelig at der er virksomheder som vil være interesseret i det vil på sigt kunne være med til at skabe en bred opbakning blandt

til at se på et eventuelt behov for en sådan ordning

jeg

kunne

det er

vi helt enige i at kampen for at sikre at mænd og kvinder får samme løn for samme arbejde blandt andet handler om at skabe klarhed omkring lønforholdene på arbejdspladsen

at den tidligere venstreregering i to tusind og seksten valgte at rulle den kønsopdelte lønstatistik

som sr regeringen gennemførte i to tusind og fjorten med støtte fra sf og enhedslisten

valgte den borgerlige regering at skrue lovgivningen tilbage til to tusind og syv nu skulle de over femhundredetusind ansatte som arbejder i mindre virksomheder ikke længere være omfattet væk med

om at virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte og mindst tre mænd

tilsendt en kønsopdelt lønstatistik og derefter være forpligtet til at udlevere den til tillidsrepræsentanten nu skulle loven kun omfatte virksomheder med fem og tredive ansatte og med mindst ti af hvert køn

tilbagerulning af de udvidede kønsopdelte lønstatistikker var

og deres begrundelse for at forringe kvinders mulighed for at få lige løn for lige arbejde holdt heller ikke vand først mente

beskæftigelsesminister ikke at man kunne sikre medarbejdernes anonymitet med vores model det argument viste sig ikke at holde vand hvad ministeren erkendte senere var argumentet at vores lov pålagde virksomhederne for store administrative byrder det viste

holdning at vi skal tilbage til den udvidede kønsopdelte lønstatistik som blev gennemført da vi havde regeringsmagten for vi skal have bedre og mere åbne lønstatistikker tillidsrepræsentanter og fagforeninger skal have bedre redskaber til at bekæmpe det løngab

der uomtvisteligt er mellem mænd og kvinder i danmark

at lukke øjnene for problemet som regeringen valgte at gøre den model vi gennemførte er gennemarbejdet den er skræddersyet

danske forhold og derfor er det også

vi synes skal genindføres men vi lytter da meget spændt til ministeren der her i dag udtrykker en en åbenhed i forhold

at kigge på om man kan tage elementer fra den islandske model og overføre til danmark det lyder spændende det lyder positivt og

at kigge videre på det og se om vi kan lave en fælles beretning det ville da være et positivt skridt selv om vi allerhelst så

forslaget her er inspireret af den islandske model som er en certificeringsordning den islandske certificeringsordning er et resultat af ti års arbejde med trepartsforhandlinger med deltagelse af skiftende regeringer på baggrund af et fælles ønske fra de islandske arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer den samme enighed er imidlertid ikke helt til stede blandt de danske arbejdsmarkedsparter

med den danske aftalemodel

at virksomheder kan købe og implementere den islandske iso

ligelønsstandard forslagsstillerne anerkender samtidig at

her beslutningsforslag vil medføre øgede administrative byrder for virksomhederne og organisationerne og efter hvad jeg har

det her forslag sende en milliardregning til danske virksomheder og

mit arbejde som handicapordfører at der jo er rigtig mange organisationer der arbejder for skabe bedre vilkår for mennesker med handicap

de organisationer der arbejder for at skabe et bedre samfund for mennesker med handicap vi har jo også i dag lovgivning

herunder ligelønsloven og der står højt og klart i ligelønsloven der må ikke på grund af køn finde

sted i strid med denne lov dette gælder

enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde der tillægges samme værdi

arbejde af samme værdi er det kan vi jo eventuelt arbejde videre med i udvalgsbehandlingen vi har også i dag et system med kønsopdelt lønstatistik og når vi snakker lønforskelle

flere faktorer der spiller ind blandt andet

cirka fem og halvfjerds procent af mændene arbejder i den private sektor og halvtreds procent af

i den offentlige sektor og så har vi også et kønsopdelt arbejdsmarked hvor kvinder og mænd befinder sig på forskellige dele af arbejdsmarkedet og hvor der stadig væk er mange fag som opfattes som

kvindefag eller mandefag ved overenskomstforhandlingerne i to tusind og ti blev der nedsat et ligelønsnævn

og ligelønsloven blev også implementeret i overenskomsten på daværende tidspunkt

at kigge på om jeg kunne finde nogle sager der havde været rejst men det har ikke været muligt

ud fra at regningen så vil blive sendt videre til virksomhederne og organisationerne og

det

de danske forhold derfor har venstre ingen intentioner om at indføre den islandske model i danmark en til en jeg mener derimod vi skal værne om den danske aftalemodel hvor lønfastsættelse er et spørgsmål mellem arbejdsgiver og arbejdstager derudover har vi allerede en række regler der skal være med til at sikre lige løn for samme arbejde

vi har nemlig allerede forbudt lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn derudover kan man klage og få godtgørelse hvis man oplever forskelsbehandling i lønnen samtidig er alle virksomheder med over

på den baggrund mener jeg at vi har en række gode værktøjer til at både at både medarbejdere og virksomheder kan arbejde med og tage ansvar for ligeløn jeg mener ikke vi sikrer en højere grad af ligeløn ved at pålægge vores virksomheder og organisationer unødigt bureaukrati for vi har i venstres øjne allerede gode og tilstrækkelige regler på området men når det så er sagt anerkender jeg fuldt ud at der er en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder på omkring fire

syv pct som skal tages alvorligt men det er der ikke nogen hurtig og enkel løsning på vi skal passe på med at indføre regler som måske i nogles øjne tager sig godt ud på avisforsiderne men i virkeligheden ikke fører andet med sig end en større byrde for vores virksomheder afslutningsvis vil

overbevist om at løsningen på ligelønsproblematikken i højere grad skal findes i vores danske aftalemodel reglerne er der allerede så det handler om at sikre et langstrakt fokus på området arbejdet mod højere grad af ligeløn er ikke overstået med et enkelt tiltag

der er deprimerende ved de mange debatter vi har haft er

der er noget der kører i ring og det er en anerkendelse af at vi har et problem

manglende vilje til at gøre noget ved det fra politisk hold der bliver konstant sagt at vi har et problem der bliver ingenting gjort der bliver hele tiden henvist til at vi har en lovgivning der er klar der bliver ingenting gjort ved at den i praksis ikke

indføre den islandske ligelønslov i danmark det indebærer jo at

virksomhederne hvert tredje år skal dokumentere at de overholder ligelønsloven altså den lov vi alle sammen i hvert fald alle dem der har været på talerstolen indtil videre er enige om i praksis ikke bliver overholdt det skal virksomhederne så

både at man får lige løn for lige arbejde men også for arbejde der kan tillægges samme værdi

i højere grad at gøre det og hvorfor er det nødvendigt det er det fordi statistikkerne taler deres tydelige sprog vi har en gennemsnitlig uligeløn på cirka

løn for samme for samme arbejde og op imod tredive

forskel når man sammenligner faggrupper som egentlig har den samme uddannelseslængde vi kender alle sammen det måske mest slående eksempel tror jeg kvinder gør hovedsagelig rent indenfor og får markant lavere løn end de hovedsagelig mænd som gør rent på gaderne hvorfor det er ikke til at forklare

vi have gjort noget ved en af de meget store udfordringer der er ved ligeløn i danmark er at der føres meget få sager og det skyldes jo

at vi ikke taler særlig meget om hvad vi tjener i danmark og derfor er det svært at få øje på problemerne

men det betyder jo også at det er fuldstændig gratis bare at bryde

og det her forslag vil skabe mere åbenhed omkring løn det vil hjælpe virksomhederne til at få øje på problemerne og det giver endda også nogle konkrete værktøjer til hvordan man så kan løse problemerne når man har

om at det skaber en unødig byrde for virksomhederne

opgøre lønnen

islandske model hvor man skal dokumentere at der er ligeløn

være et stykke arbejde for virksomhederne fuldstændig ligesom

indlevere regnskaber de har en revisionspligt fordi vi vil sørge for at de betaler skat og at de ikke begår økonomisk kriminalitet dermed har man revisionspligt

en uafhængig revisor ind over det er også en form for bureaukrati som vi beder virksomhederne om at gennemgå fordi vi vil sikre at de overholder loven at man beder virksomheder om at overholde loven er ikke unødvendigt

bureaukrati det er nødvendigt bureaukrati fordi vi har en lovgivning der er fastsat herinde og den skal overholdes

helt og holdent deres ansvar jeg synes heller ikke

det er specielt rimeligt at vi bliver ved med at have en diskussion om ligeløn og en fælles anerkendelse af problemet

så stor en uvilje mod faktisk at gøre noget ved det

så vil jeg til sidst dog sige tak til ministeren for

faktisk at anerkende at der er

udarbejde en række forslag til hvordan man kan udbrede modellen ad frivillighedens vej og så vil vi da håbe at

forskelsbehandling sted de juridiske rammer er altså helt klare på dette område og i danmark er man uskyldig indtil andet er bevist alternativet og enhedslisten foreslår så en omvendt bevisbyrde hvor det er virksomhederne der skal bevise at de overholder loven det mener vi i liberal alliance er den forkerte vej at gå og forslaget vil i øvrigt medføre endnu mere bureaukrati og administrationsarbejde for virksomheder og organisationer

det man kan gøre hvis man har en konkret mistanke om forskelsbehandling og om at en virksomhed bryder loven

rejse sagen og så skal den selvfølgelig behandles vi mener i øvrigt at det er op til arbejdsmarkedets parter at forhandle løn og sådan skal det blive ved med at være

ikke være en politisk diskussion det burde være en selvfølge at vi alle var enige om at nå til det mål

jo ikke lave en lov om det men jeg noterer mig så at ministeren udtaler sig åbent om at bruge de islandske erfaringer

der indeholder et administratitvt værktøj designet til at

udgangspunktet skal udbetales lige løn for samme type arbejde

kønsspecifikke årsager til det men forskelle som er bygget på aftalte vilkår

også banaliteter man skulle næsten tro at det var

nemt for alle at forstå der er således mulighed for at man kan indføre lige løn for lige arbejde men der er en kedelig modvilje mod at finde relevante muligheder for

og det er også trist at vi gentagne gange skal erkende at ligebehandlingsloven

det må jo give enhver beskæftigelsesminister dårlig samvittighed at der fortsat er mange procents forskel

der udbetales uanset uddannelse i danmark derfor ser jeg faktisk frem til at ministeren tager nogle relevante initiativer og dermed måske også gør sig nogle overvejelser

kunne skrive sig ind i historien som den beskæftigelsesminister der faktisk tog sagen

og gjorde noget ved det eller måske kunne vi også i al fredsommelighed bede ministeren om at komme i et lukket samråd for at drøfte hvilke initiativer ministeren

man sidder med beskæftigelsesministerens ansvarsfulde

udvikle

arbejde på for at få det her gjort til virkelighed

så det er mit store håb at den åbning som ministeren viste og som jeg gerne vil påskønne også

af bedre lønstatistikker som vi jo forhåbentlig på et tidspunkt også

virksomheder vi er i

at i den her certificeringsordning som

er medarbejderne tilsyneladende ikke rigtig inddraget

alene krav på at få resultatet oplyst altså hvis man vil

i hvert fald vores opfattelse at så skal begge parter deltage i processen arbejdstagerne skal være med til at fastlægge kriterier og beskrive deres egne job og de skal være med til at gennemgå de mulige forklaringer på forskellig løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi vi kan ikke rigtig se hvordan modellen sikrer det derudover

ved vi jo ikke rigtig endnu om modellen har den ønskede effekt på det samlede arbejdsmarked men det

vise sig fra det islandske arbejdsmarked

virksomheder og forslaget lægger jo umiddelbart kun op til at virksomheder

fem og tredive ansatte skal løncertificeres og så havner vi lidt i det samme problem som vi har med de kønsopdelte lønstatistikker

en ret stor del af vores arbejdsmarked som så på den måde ikke bliver omfattet af det her

grundene til at vi synes at der måske er noget der skal arbejdes

videre med i den her model men i sf deltager vi

rigtig gerne i de videre drøftelser i udvalgsbehandlingen

vi deler sådan set forslagsstillernes bekymring over den manglende ligeløn i danmark og vi vil gerne være med til udvikle en model der passer til det danske arbejdsmarked og med nogle virkemidler

at når det gælder ligeløn på de enkelte virksomheder så bør

en proces bygge på lønåbenhed og dialog og på medarbejderinddragelse og ved at bruge lønstatistikker aktivt og etablere et miljø hvor man

spille sig selv på banen på den rette måde

den løn man nu mener arbejdet er værd i forhold til hvad man nu egentlig har forhandlet sig frem til

den skævvridning og det løngab vi har

og organisationer der har over fem og tredive medarbejdere bliver forpligtet til at dokumentere at de udbetaler lige løn for det samme arbejde og for det arbejde der har samme værdi virksomheder og organisationer der forsømmer at dokumentere dette skal kunne pålægges dagbøder indtil de gør det men danmark er jo et moderne og et oplyst land med et velfungerende arbejdsmarked hvor stort set lige mange kvinder og mænd deltager og får det samme i løn ja selvfølgelig har vi da ligeløn den forestilling er der rigtig rigtig mange der har og det er rigtig ærgerligt at det bare ikke

af de værktøjer vi har til at komme sådan en vrangforestilling

har vi et løngab mellem mænd og kvinder på omkring sytten til atten procent der er flere årsager som er forbundet med hinanden men vi ved at en af årsagerne er det kønsopdelte arbejdsmarked vi ved

de såkaldte kvinde og mandefag og så er der lige de der fire syv

diskrimination tilbage til retstilstanden skal vi handle på den eller skal vi bare sige at arbejdsmarkedets parter klarer opgaven

i alternativet eller kvinderne

fyrre år har vi ventet formålet med ligelønsloven er at sikre et fair arbejdsmarked hvor man vurderes på ens indsats og ens kompetencer

høre alle partier i dag er enige om

ikke i orden at vi venter i to og fyrre år mere

nogle vil mene at lønforskellen automatisk

jeg venstres ordfører gentage fire gange jamen det er arbejdsmarkedets parter

to og fyrre år og om to og fyrre år

har jeg selv forladt arbejdsmarkedet

jeg ikke kan sige at hjulpet til med at ligelønnen faktisk var blevet en realitet i danmark

vi kan se at løngabet er temmelig konstant faktisk er det kun blevet indsnævret med nul procent fra to tusind og seksten til to tusind og sytten så

og arbejder konstruktivt hen imod løsninger vi må erkende også i internationalt perspektiv at danmark ikke klarer sig særlig godt og slet ikke så godt som vi

at vi er verdens bedste nej vi ligger på en fjortende plads

economic forum global gender gap index altså hvordan

fjortende plads alle vores naboer ligger i topfem og

at vores nye kulturkanon fremstiller ligestilling som en kulturel kerneværdi i danmark når vi så sakker bagud og nu ligger på den her fjortende plads

kravet om dokumentation vil helt sikkert føre øget administrationsbyrder det har vi talt om i dag men vi belaster hele tiden virksomheder med med eksempelvis revisioner skatteopgørelser og vi belaster dem med ting som vi mener er vigtige centrale nødvendige for at have godt samfund det er ligeløn også

vi mener principielt at ligestilling skal sidestilles

med at sikre skattebetalinger fordi

rigtig godt ledelsesværktøj som vi også har hørt ministeren udtale

at

vi jo desværre været vidne til gennem den kortlægning som folketingets beskæftigelsesudvalg selv har set gennem gentagne spørgsmål og svar fra min side

der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem et meget bureaukratisk system og så sikkerheden for at borgeren får den indsats som borgeren er stillet i udsigt i forhold til

et ambitiøst udspil for at lave en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen

her meget snørklede bureaukrati de her forhandlinger har været i gang

forventning at vi kan lande en bred politisk aftale som kan være med

at forenkle reglerne rydde op i bureaukratiet og frigøre ressourcerne i kommunerne til at hjælpe ledige folk i job det er absolut voldsomt tiltrængt ingen tvivl om

faktisk et hundrede procent enig man kan vel fristes til at sige

en lidt alternativ tilgang til området det andet som jeg også gerne vil nævne her i dag er jeg på ingen måde villig til på den måde at gøre til genstand for en politisk debat nemlig diskussionen om at slække

at vi hjælper folk der er uden for arbejde med at komme ind på arbejdsmarkedet igen og hvis man i en periode ikke kan forsørge sig selv er samfundet med de regler vi har

være en fast grund under den enkelte men samfundet kræver så til gengæld at

jo ikke for at gøre noget med ond vilje

er ingen tvivl om at i en tid hvor beskæftigelsen

er rekordhøj og hvor vi har slået indtil flere danmarksrekorder

er det ekstra vigtigt at vi nu gør vores ypperste for at ledige også

at dem der i dag ikke er på arbejdsmarkedet

har gentaget i utallige samråd at det skylder vi os vi skylder at

sagsbehandleren skal i langt højere grad have frihed til og mulighed for at lytte til de lediges egne ønsker og

men det er også vigtigt at ledige bliver mødt af krav og

målet skal være en bedre og mere effektiv indsats som samtidig giver en større tilfredshed

at man i højere grad stiller medarbejderne fri og tror mere på

medarbejdere frem for at detailstyre dem

være tilfældigt og lade den ledige sejle sin egen sø derfor er

understøtter de tiltag som vi ved virker og det er netop udgangspunktet for vores udspil vi skruer op for de ting vi ved virker

samtaler særlig i starten af ledighedsforløbet er et de bedste midler til at få ledige i beskæftigelse

derfor lægger vi op til et nyt kontaktforløb med tæt kontakt i starten og efter seks måneder skal samtalerne afholdes efter behov jeg tror vi alle kan blive enige om at vi skal have mindsket bureaukratiet og frigjort ressourcerne til at gøre en indsats

meget over

for arbejdsmarkedet for at få dagpenge forskning på området viser at udsigt til aktivering og sanktioner hvis ledige ikke lever op til

rådighedsforpligtelse har en positiv beskæftigelseseffekt søger ledige smalt betyder det at de kommer langsommere i beskæftigelse

der er virksomheder som får sværere ved

tiden er inde til på nogen måder at slække på det som vi ved virker det er kun rimeligt at der bliver stillet krav til den

når det er sagt ser jeg jo også hele tiden på om rådighedsreglerne er tidssvarende

taget indtil flere initiativer hvor vi i højere grad nu har rettet op på nogle af de børnesygdomme

nødvendigt

er igangsat en foranalyse som blandt andet skal se på mulighederne for at forenkle en række regler det gælder også rådighedsreglerne

relevante interessenter a kasser og skal det kortlægges om reglerne opleves

give os en inspiration til at finde nogle andre løsninger så hvor bringer det regeringen for regeringen er det vigtigt i første omgang afventer et resultat af de igangværende forhandlinger om beskæftigelsesindsatsen samt foranalysen på dagpengeområdet inden der igangsættes yderligere politiske tiltag men uanset hvordan det hele ender holder vi fast i at ledige dagpengemodtagere skal stå til rådighed og leve op

forpligtelser og det er så også derfor regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget selv om jeg gerne vil anerkende de grundtanker der også er en del af det her forslag nemlig at der er brug for en ny metode for at sikre at flest mulige mennesker

det

til at

den enkelte med ind i men grunden til at vi alligevel ikke kan støtte det her

jeg godt at ministeren har blødt lidt op og at alternativet og

tvungne regler og dermed slække på rådighedsreglerne

strømmen bag ministeren og sige at det er vi generelt bare ikke enige i vi mener det er vigtigt at man står til rådighed og bidrager for at komme tættere på arbejdsmarkedet

for at få mennesker tættere på arbejdsmarkedet for det andet sidder vi jo lige nu med forligsparterne

jobcentre og a kasser så begge parter der jo er en del af beskæftigelsesindsatsen vil mærke en klar forenkling

til beskæftigelsesindsatsen og dermed også være en del af hele forenklingsprocessen altså

spiller en stor rolle og gør det rigtig godt

også er en stor del af forenklingsprocessen samtidig

så alle bedre kan forstå den det gælder selvfølgelig for de ansatte der skal

den her lovgivning men også for almindelige mennesker som bare en gang imellem gerne vil forsøge at forstå lovgivningen og det i sig selv kan jo godt være vanskeligt det kan det også for

ting så med de her ord mener jeg at den her diskussion er meget relevant er meget god er meget spændende derfor ser jeg frem til debatten

jeg forventer også og håber at den lander rigtig godt og at den imødekommer

og tage imod eventuelle jobtilbud som man modtager i perioden

men altså jeg tror at det er

over for ledige dagpengemodtagere også set

lige nu

vi skal satse mere på er at der skal mere direkte

vi skal have mange flere

a kasserne lov til at droppe al indsatsen det er i hvert fald ikke

alternativet skriver

belastning der er med alle de sider der er det er fuldstændig rigtigt også det vi arbejder på i

at nu får i frie hænder til at lade være med at lave noget

egentlig haft med seks ugers selvvalg hvor folk valgte rigtig mange kurser der ikke gav job

arbejder for og ikke det her med at man så kan tage

set skal have gjort op med men nu sidder vi jo

a kasserne og selv om det

man sige

tænker på at det vil kunne hjælpe den enkelte ledige

jeg er enig med alternativet i at der skal ske noget med a kasserne og at vi skal se på de regler og

administrative byrde de har med at lave de tiltag er det de rigtige tiltag de laver og her det er jeg fuldstændig enig med alternativet i

jeg tror ikke på at det er den rigtige vej

et forsøg som alternativet

her det tror jeg tværtimod vil gøre at der er for mange a kassemedlemmer der så lige pludselig

gerne være fra dag et det er jo egentlig det der ligger i det og a kasserne kan jo lave rigtig mange tiltag i dag der er ikke et eneste sted i lovgivningen

at a kasserne ikke selv må lave nogle initiativer

jeg kan forstå hvis jeg forstod

skulle have midler fra jobcenteret til at lave den indsats

godt være jeg har misforstået det men det

herre torsten gejl kan rette op på

har misforstået den procedure det er ikke altid man lige fanger

hvad meningen er med det men altså som det er

støtte forslaget og som sagt

at det bliver

men så hører enigheden måske også op

i venstre mener vi at en tidlig og målrettet indsats er helt afgørende for vi ved at det virker

vil jo ikke bare rydde ud i overflødige regler

også fjerne de regler og indsatser der faktuelt hjælper ledige hurtigt i arbejde

forslagstillerne ignorerer al den viden vi har om dagpengemodtagere

at vi skal sætte ind med en tidlig målrettet aktiv indsats det ved vi fra den ekspertgruppe som den tidligere sr regering nedsatte i to tusind og tretten med henblik på at udbrede den aktive beskæftigelsesindsats og vi ved det fra tidligere forsøg som hurtigt i gang en og

som sort på hvidt anbefaler følgende

tag en hurtig kontakt til nye ledige fasthold intensiv og hyppig kontakt med et klart jobfokus indtil de ledige er kommet i job baggrunden for opfordringen er enkel vi ved at det virker det er et dokumenteret faktum at en tidlig indsats får flere til at finde beskæftigelse hurtigere

derudover ved vi fra samme studier at en tidlig og aktiv indsats også virker præventivt det motiverer simpelt hen

i arbejde i stedet for at melde sig ledige

så har vi altså dokumentation for hvad det vil medføre det vil medføre at flere melder sig ledige og det vil medføre at ledighedsperioden for den enkelte ledige

jo kun tage afstand fra at vi begynder at udbetale dagpenge i blinde som jeg må forstå

for hvis dagpengemodtagere ikke skal udfylde et dagpengekort øger det jo altså risikoen for fejludbetalinger betragteligt men lad mig understrege at venstre er helt

at der i dag findes alt for mange regler på beskæftigelsesområdet

ryddet ud i de mange overflødige regler og det har regeringen som sagt allerede fuld fokus på og det er jo dejligt at alternativet

men vi skal jo absolut holde fast i de regler og krav og indsatser der har dokumenteret effekt for det hjælper ikke nogen at overlade overlade ledige til sig selv så på den baggrund kan venstre

måske ikke det der gør at man springer ud af sengen om morgenen men som trods alt gør at man forsørger sig selv og ikke ligger andre

bruge for mange ressourcer og

søgen efter det helt rigtige job

synes man skal gå efter det mens man måske har et

min bekymring går på

så jeg er ikke tilhænger af initiativer som trækker i den modsatte retning og

gøre noget her der sidder vi jo som andre

de forhandlinger og se hvor de lander

vi vil gerne afslutte de pågående forhandlinger

der foregår i øjeblikket med regeringen og som alternativet desværre ikke deltager i men hvis man samtidig

det efter vores opfattelse ikke noget man kan kalde frie a kasser jeg hører ikke at de store a kasser efterspørger at de må stille krav i så fald ville der også være tale om en form for borgerløn og det er en anden debat end den om a kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen derfor er vi imod dette beslutningsforslag men stærke fortalere for mere frie a kasser og en langt større rolle til a kasserne i beskæftigelsesindsatsen end

sf deltager

løbende forhandlinger der foregår om at forenkle loven om aktiv beskæftigelsespolitik sf har sympati for tankerne bag forslaget fra alternativet altså de tanker der går på at give mere frihed til den enkelte arbejdsløse men vi er kritiske over for sådan oplever

at ophæve mere eller mindre alle forpligtelser det er sådan at den stærke ledige

men mange andre rigtig mange andre med knap så mange ressourcer vil have brug for at blive fulgt tæt der er mange krav i loven men ofte er det jo også et udtryk for rettigheder til den enkelte arbejdsløse det er slet ikke alle der kan bruge sådan

de kan tværtimod have brug for klare regler præcise krav og tæt opfølgning en samtale med a kassen eller et møde på jobcenteret kan for nogle opleves som spild af tid ja nogle gange er

men for andre arbejdsløse

er det faktisk vejen til job

jeg er ikke så vild med overskriften på alternativets forslag der står dagpenge uden modkrav selvfølgelig skal der da stilles krav til den arbejdsløse

hele samfundskontrakten der betales understøttelse til

mistet deres job til gengæld

at få et nyt job og i øvrigt tage de jobs der bliver anvist af a kassen eller jobcenteret

sf arbejder på en forenkling af loven vi mener man skal bruge den enkeltes ressourcer bedre vi synes at a kasserne skal spille en

for

igennem det system hvor der er så mange krav

møder med jobcenter og jobkonsulenter hvor man skal stå skoleret og man skal indsende uærlige ansøgninger til job som man ikke er interesseret i

som ikke bringer folk tættere på job

på reglerne således

tage selv lavtlønnede jobs i forhold til at være på passiv forsørgelse det giver mening at vi så kan afskaffe nogle af de krav som er indført fordi der tidligere ikke har været en klar økonomisk gulerod ved at tage et job

til at være på passiv forsørgelse når vi har indført alle de

en mistanke om at der måske er nogle ledige

lige så godt som at have et

lavtlønnede jobs som måske ikke er det man drømmer om men er bedre økonomisk

at skrue ned for

have en mistanke om at der er folk der vælger

fordi det er lige så godt for dem økonomisk så vi vil meget gerne

enige i

her om at man skal fjerne hovedparten

ansøgninger

sige at opleve et system hvor alle skal det samme selv om vi mennesker

og så kommer meningsløsheden den har form sidst jeg hørte tallet af niogtyvetusinde og trehundrede og enogtredive siders beskæftigelseslovgivning og sikkert kommet flere til du skal registreres på jobnet søge et bestemt antal jobs om ugen udfylde ydelseskort

cv komme til møder i a kassen og jobcenteret sendes i aktivering og i praktik og

den rigtige rækkefølge

både fordi det er så præget af mistillid og kontrol

meningsløse aktiviteter

heller ikke svært at finde mennesker som føler at beskæftigelsessystemet nærmest virker kontraproduktivt i forhold til at komme videre eller undersøgelser der viser at jo mere kontrol og mistillid ledige udsættes for jo sværere får de ved i job

på facebook det er for eksempel heidi som gerne vil være iværksætter hun er blevet arbejdsløs og

og til andre men hun må

uden for kontortid og hvis det ikke

at det er umuligt hvis man ikke må ringe til kontakter og kunder i arbejdstiden

så tænk sig at vi forhindrer mennesker i at skabe arbejde til sig selv

andre lige præcis i en periode af deres liv hvor de er blevet ledige

og han har arbejdet et helt liv han er blevet ledig og han synes det er totalt grænseoverskridende

kontrol over sit eget liv

være i fred i systemet så han kan koncentrere sig om at søge arbejde men nu skal ole i praktik og som han siger det er helt meningsløst at sende mig i praktik for at lære mig at arbejde

jeg har arbejdet hele mit liv

jeg snakket med niels som holder sig i gang med frivilligt arbejde mens han søger job han fatter ikke at det frivillige arbejde ikke bliver anerkendt i dagpengesystemet

de timer ikke i dagpengesystemet og hvorfor må jeg ikke holde gratis foredrag om rettigheder

som ikke kan forstå hvorfor hendes uopfordrede ansøgninger ikke tæller med blandt det faste antal ansøgninger hun

og der har været masser af kommentarer fra mennesker

her mennesker eller mennesker der har oplevet samme problemer

og det er forskelligt om de har oplevet at reglerne er blevet fulgt og bare i sig selv er meningsløse

de oplever i hvert fald en stærk

de sidste halvtreds år jeg skal medgive at den i to tusind og otte

ikke på grund af en stram beskæftigelsespolitik det var fordi det var den største højkonjunktur i mands minde de sidste halvtreds år viser

hvis man anvendte alle de ressourcer på kontrol og tvang

jeg er i dialog med adskillige a kasser som meget gerne vil skrue helt ned for sanktioner tvang og kontrol

individuel service der passer til den enkeltes muligheder for

sanktioneret

hos min a kasse

minister og kære forligskreds der netop nu sidder og arbejder med at reducere bureaukrati og

med dagpenge uden modkrav hvor de flytter stort set alle de ressourcer

individuel service og hjælp til at finde arbejde jeg ville meget gerne i de forhandlinger men alternativet er ikke blevet inviteret

et parti med gode ideer der gerne bidrage loyalt til lovgivningen

inspirere forligskredsen til at gøre plads til et forsøg

a kasser med dagpenge uden modkrav

afbureaukratisering jeg har personligt

ministeren før forhandlingerne gik i gang jeg har skabt kontakt mellem min a

det hele taget lanceret ideen om et fri a kasse forsøg med dagpenge uden modkrav i alle de sammenhænge

eller et af forligspartierne vil tage ideen op og sikre at danske dagpengemodtagere kan få lov til at bevise at de gerne vil arbejde uden at

hvis man udskifter tvang og kontrol med tillid service

gerne pointere at jeg på ingen måde

til indtægt for at beskæftigelseslovgivningen

nogle gange virker kontraproduktivt i forhold til

at lave et regelbjerg på næsten tredivetusind sider

har langsomt bygget en mastodont men nu sidder der et flertal

og vise borgerne en tillid som i den grad mangler i beskæftigelsessystemet jeg håber i finder plads

vil sige helt grundlæggende signatursager nemlig dagpenge uden modkrav

end tvang og kontrol regimet

et tillidssamfund vi stoler mere på hinanden og statens institutioner end man gør i andre lande

har vi et beskæftigelsessystem baseret

om vi vil få bedre resultater i et beskæftigelsessystem baseret på tillid

ved virker bedst og som også giver mening for

og vi må heller aldrig undervurdere værdien af at komme ud

at få kolleger det er med til at gøre en rigtig stor forskel for den enkelte og dermed jo faktisk også for

meget optaget af at virksomhedspraktik bruges på en måde

det reelt hjælper den ledige tættere på job og at ordningen ikke bliver misbrugt det vil tilbage til senere for jeg forstår

det som enhedslisten har interesseret sig for tidligere og som også har været genstand for efterhånden et par samråd

det vil sige enten den enkelte direkte i beskæftigelse

at være et skridt på vejen mod et job eller

uddannelse og det afhænger naturligvis meget af den målgruppe vi taler om for stærke ledige kan et praktikforløb hurtigt resultere i

den virksomhed hvor vedkommende har været i praktik eller i en anden virksomhed for udsatte borgere

kan et praktikforløb derimod være det der gør at borgeren måske bliver i stand til at få

løntilskudsjob som så forhåbentlig senere kan føre til en

derimod være et led i processen med at afklare den unge til ordinær uddannelse virksomhedspraktik

et led i et ressourceforløb der senere hen

en lang række forskellige formål alt efter hvilke målgrupper vi taler om

bruges på en måde der reelt hjælper den enkelte tættere på et job

faktisk også udgangspunktet for regeringens udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats hvor vi blandt

det er min klare intention at

for at forenkle og harmonisere den virksomhedsrettede indsats for eksempel er der i dag fem forskellige varighedsbegrænsninger og tre forskellige forlængelsesmuligheder for

samt en varighedsbegrænsning for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

med mulighed for at forlænge efter en konkret vurdering alt efter om det kan bringe borgeren tættere på job eller uddannelse derudover har regeringen så også foreslået en yderligere automatisering af det digitale ansøgningssystem vitas

med vores forslag til oplysning om antallet af ordinært ansatte på den enkelte virksomhed vil det blive trukket direkte fra indkomstregisteret det vil blive lettere at holde øje med for eksempel også om rimelighedskravet som vi jo også ofte diskuterer

jeg optaget af at virksomheder ikke misbruger ordningen der er allerede i dag en række regler som skal understøtte at virksomhedspraktik bliver brugt hensigtsmæssigt

gerne her gentage de fire væsentligste forhold som

grænser for hvor lang tid et praktikophold må vare grænsen afhænger af hvilken målgruppe borgeren tilhører og hvor langt borgeren er fra arbejdsmarkedet for det andet

arbejdsmarkedets parter og hvis et medlem af rar mener at indberetningen fra klv viser en uhensigtsmæssig brug af virksomhedspraktik så vil det jo være absolut nyttigt og også helt naturligt at rejse problemstillingen i det lokale

andre ord en lang række regler der sikrer at ordningen med

får bred opbakning til at skærpe formålsbestemmelsen og forenkle og yderligere digitalisere

der vil gøre det lettere både for virksomhederne og

for den sags skyld også vil give den enkelte ledige

enhedslisten fremlægger i beslutningsforslaget

ret og pligt tilbud vil det medføre tusindvis af jobåbninger det anføres også at de store aftagere af praktikanter årligt sparer millioner af kroner

opnå beskæftigelse på normale vilkår med løntilskud det vil sige at et tilbud for borgere som har brug for en oplæring både i arbejdsopgaver men for den sags skyld også i

ikke bare gratis arbejdskraft de er på virksomhederne for at lære og det

heldigvis og det skylder vi dem også tak for for det andet har vi som jeg netop har gennemgået en lang

og det er jo selvfølgelig fair nok for jeg mener der skal være nogle skrappere regler

enhedslisten anfører også at kommunerne presses til at virksomhedspraktik som følge af forenklingen af den økonomiske styring af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen det er simpelt hen decideret forkert

aftalen er alene med til at sikre at kommunerne fokuserer beskæftigelsesindsatsen på de redskaber der giver mest mening og har de bedste effekter uanset hvordan vi vender og

jo ikke omvendt

i tvivl om at kommunerne

har de muligheder der skal til for både

til sidst vil jeg sådan set sige

der har været samråd og nu et beslutningsforslag og vi har jo også selv i regeringens udspil til en afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen taget hul på på dele af

jeg vil gerne slå fast at for mig er det afgørende at

stadig væk har mulighed for at åbne

ledige får en oplæring noget at stå op til

personerne og de ledige der måtte være omfattet af de her muligheder til at blive

helt uden for nummer sætte lighedstegn mellem den aktive beskæftigelsesindsats og den rekordhøje beskæftigelse som vi ser lige nu

en så effektiv beskæftigelsesindsats som overhovedet muligt i endnu højere grad bliver et fokus også for landets kommuner og så skal vi jo netop udnytte de her historisk gode tider til

uhensigtsmæssigt og slå ned på det omgående hvis det viser sig at det ikke bliver brugt som meningen er men hvis man bruger virksomhedspraktik på den rigtige måde over for de mennesker som netop har brug for lige nøjagtig det tilbud de får så virker det også

heller ikke forslagsstillerne betvivle

jeg også uenig med regeringen

mere praktik og mindre kompetenceløft da jeg sådan set mener at begge ting er lige vigtige alt efter hvad det er den enkelte har brug for

brug for virksomhedspraktik eller har brug for et kompetenceløft men lige nu sidder vi faktisk

som også ministeren sagde omkring regelforenkling

som enhedslisten har om det bliver brugt på den

men vi selvfølgelig tager det i forhandlingerne som vi allerede er i gang med og som vi også forventer os rigtig meget af jeg tror ikke jeg røber noget når jeg siger at vi som

vi hele tiden stiller krav til indholdet af praktikken

være at give den enkelte en forståelse for det at arbejde sammen med andre at være på en arbejdsplads

på det sproglige og det faglige

som sikrer forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte på løntilskud og dermed undgå fortrængning tillidsfolkene eller medarbejderne skal jo også inddrages i processen

tidsbegrænsning så et praktikophold ikke kan vare i en evighed som også ministeren har påpeget at vi snakker om så jeg vil med de ord godt rose enhedslisten for at tage den her debat fordi

meget vigtig debat det er en meget nødvendig debat men jeg synes også at vi har en rigtig god tone og en rigtig god snak i forligskredsen omkring

forhandler jeg selvfølgelig der og kan ikke stemme

at

har vi sådan en

der virkelig har behov for

komme ud i en virksomhedspraktik komme ud på en arbejdsplads og få forståelse

hvad det vil sige at være på en arbejdsplads

er klar til at ansætte en af de her personer der er nogle der virkelig har behov for måske også mere end en gang at komme ud og få føling med hvad det vil sige

ikke bare få lov at komme ud på en arbejdsplads jeg går til hvis jeg går hjemme han var egentlig

så er der dem der bliver sendt ud i virksomhedspraktik hvor det drejer sig for jobcenteret om

sendt nogle ud i praktik

af det vi sidder og arbejder med i forligskredsen hvor vi

på det uden at skade

rigtig god indsats for at hjælpe dem der er lidt svagere på arbejdsmarkedet dem der skal have

vi slet ikke have noget med virksomhedspraktik

men vi har fuld forståelse for at

og så ansætter man ikke nogen det er jo ikke meningen at dem der er i virksomhedspraktik

skal gå ind og erstatte en fuldtidsbeskæftiget det er vi fuldstændig enige om og der skal

skal måles på hvor mange de har fået et job og ikke hvor mange de har fået ud i virksomhedspraktik det må jo

være nummer et fordi de har den der afkrydsning

de skal med at få så mange virksomhedspraktik som muligt det er noget af det

gør at der er for mange der måske bliver sendt ud unødigt

fået i job i stedet for det er den rigtige vinkel

jeg har fuld forståelse for

forslaget netop også fordi vi sidder og arbejder med

jeg har jeg har også lidt svært ved at se det her med at

være hvis den enkelte selv ønsker

som frivillig så man kan tilvælge

lave sammen med sin sagsbehandler i jobcenteret

gå ud fra der har den enkelte jo også selv indflydelse på

virksomhedspraktik måske i en eller to eller tre forskellige virksomheder skal

også tages hensyn til det det skal man jo ikke nægte den enkelte

på nogle områder er det blevet lidt for vidtgående når vi ser på hvordan

det bliver en mere målrettet indsats med at give dem

indtil det

når de for eksempel kalder ordningen for en perspektivløs tvangsordning

ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet og lad os lige holde fast i det

også være sigtet virksomhedspraktik skal selvfølgelig ikke være en udsigtsløs aktiveringskarrusel eller en åben svingdør i landets virksomheder

derimod sikre at ordningen bliver brugt hensigtmæssigt det findes der allerede i dag en række regler som skal understøtte det gælder for eksempel i forhold til praktikperiodens varighed og for antallet af praktikanter en virksomhed må have i forhold til antallet af ordinært ansatte

også allerede i dag regler om medarbejderinddragelse ved vurderingen af rimelighedskravet og når praktikker skal forlænges ud over tretten uger endelig har man mulighed for at klage over et tilbud om virksomhedspraktik hvis den ledige på linje med enhedslisten ikke kan se perspektivet i det derudover lægger regeringen jo i sit udspil til en forenklet

mener vi også at vi kan gøre den endnu bedre så langt kan vi godt være enige med forslagsstillerne det skal for eksempel stå klart for alle parter at virksomhedspraktik så vidt muligt skal tilrettelægges med henblik på

opnå ordinær beskæftigelse og regeringens udspil lægger også op til at forenkle ordningen så der for eksempel fremover kun skal være én varighedsbegrænsning for borgere tæt på arbejdsmarkedet på fire uger og én begrænsning for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet på tretten uger dog med mulighed for at kunne forlænge praktikken

i mine øjne er det vigtigt at holde fast i at borgere længere væk fra arbejdsmarkedet får tid til at udvikle sig både kompetencemæssigt og mentalt i et praktikforløb

på at vi ser positive effekter hos udsatte borgere der er

fast i at virksomhedspraktik er en god ordning

hvis vi alene overlader det til den enkelte ledige at tilvælge virksomhedspraktik så tror jeg desværre at mange ledige vil gå glip af et praktikforløb og de gode effekter vi ser i dag i venstre er

ordningen kan blive endnu bedre og derfor lægger regeringen også op til en række forbedringer i udspillet om en forenklet beskæftigelsesindsats som jeg kun kan opfordre folketingets partier til at bakke op om og på den baggrund kan venstre ikke støtte forslaget

kombination med andre typer støtte har en positiv effekt

hæfter vi os også ved at der allerede i dag eksisterer værnsregler i forhold til virksomhedernes brug af virksomhedspraktik som jo har til hensigt at sikre at ordningen ikke bliver udnyttet for der er ikke nogen tvivl om at vi heller ikke er interesseret i at ordningen bliver udnyttet den skal naturligvis ikke fortrænge ordinære jobs på den baggrund støtter liberal alliance ikke

flere virksomheder tager ansvar for deres praktikanter og sikrer dem et socialt og fagligt godt ophold og gør meget for at tilbyde en jobåbning og jeg vil gerne være med til at støtte en lovgivning der forlanger

der tager ansvar for deres praktikanter

går alternativet ind for tilbud i stedet for tvang og tillid i stedet for kontrol og da enhedslisten vil gøre ulønnet praktik til en rettighed i stedet for tvang for de ledige så flugter det jo totalt med alternativets ønske om

at sætte mennesker fri i beskæftigelsessystemet og vise dem tillid

så vi støtter det her forslag

med henblik på at få det vedtaget så vil vi drøfte med med enhedslisten hvorvidt et et sådant

en rigtig stærk social og faglig praktik som en ledig er utrolig glad for

en arbejdsgiver måske i løbet af en halv år kan

ikke så optaget af hvor lang tid praktikken varer

optaget af at den skal være indholdsmæssigt stærk fagligt og socialt

og forhandler om i de ret omfattende forhandlinger om forenkling af hele beskæftigelsesindsatsen som er er i gang

praktik til at at omsætte for det er jo ikke meningen det er meningen at der skal

men det er et af de redskaber der virker allerbedst

på den måde som der lægges op til med beslutningsforslaget her tværtimod er vi

virksomhedspraktik skal ikke bruges

vi har jo set en række groteske eksempler på aktiveringer som er endt i de rene blindgyder

selv indkaldt ministeren i flere samråd for at få gjort rede for de forunderlige beslutninger der bliver truffet ude i landet for eksempel om at sende en tjener der i øvrigt har passet sit arbejde i fyrre år som tjener i aktivering som ja

for ikke at nævne alkoholikeren der endte i en bar

men i aktivering i praktik brugt rigtigt kan virksomhedspraktik være en trædesten på vej mod et job men vi skal misbruget til livs og der skal kun være perspektivrige praktikker der rent faktisk bringer den arbejdsløse videre og tættere

med de andre partier i beskæftigelsesministeriet og mange af de pointer der ligger i beslutningsforslaget deler sf med enhedslisten

skyldes det så det skyldes først og fremmest at eu reglerne om statsstøtte er besværlige i forhold til de

det har desværre også betydet at sagen har strakt sig over en længere periode end jeg havde håbet den havde gjort jeg stillede jo sidste år i april måned tror jeg

inden sommeren og det var ikke sommeren

et besværligt arbejde at få afdækket baggrunden for de her låneengagementer men hvis man

låntagere jeg er så ikke enig

fremgangsmåden og derfor kan regeringen heller ikke støtte beslutningsforslagene men jeg er meget optaget af den usikkerhed der er skabt

hvad det måtte betyde for den fremtidige drift af de respektive aktiviteter der findes det skal der selvfølgelig findes en holdbar løsning

er afgørende formålet med arbejdsmarkedets feriefond har helt fra oprettelsen i nitten

fire og halvfjerds været at de midler der efter ferieloven tilfalder feriefonden fra uhævede feriepenge skal bruges til at yde støtte til ferieformål og lige siden oprettelsen af arbejdsmarkedets feriefond har en af måderne at yde midler til ferieformål på været at imødekomme ansøgninger om lån på gunstige vilkår det blev så ændret fra to tusind og fjorten hvor muligheden for at bevilge lån blev afskaffet i arbejdsmarkedets feriefonds vedtægter de ændringer i ferieloven der danner baggrund for den seneste ændring af vedtægterne skete ved lovændring tilbage i to tusind og tretten og to tusind og fjorten

socialistisk folkeparti og enhedslisten at overføre cirka firs million kroner fra arbejdsmarkedets feriefond til staten det var et led i udmøntningen af dele af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse denne lovændring blev vedtaget med stemmer fra de nævnte partier og dansk folkeparti det blev samtidig præciseret at der fortsat kunne gives støtte til ansøgninger til ferieformål for

børn i mindst samme omfang som hidtil

her blev det præciseret i loven at arbejdsmarkedets feriefond i videst muligt omfang skal imødekomme ansøgninger

det blev samtidig

bemærkningerne forudsat at fonden tilpasser sin støttepolitik til andre ferieformål

feriefond ikke længere kunne bevilge lån ligesom fonden blev pålagt at søge at afvikle eksisterende lån tilpasningen af vedtægterne skete som bekendt på grundlag af en anmodning til den daværende beskæftigelsesminister mette frederiksen fra arbejdsmarkedets parter i bestyrelsen der ønskede

det er jo i kort form baggrunden for at vi i dag står med nogle utilsigtede konsekvenser for de omhandlede låntagere lad mig også lige knytte nogle bemærkninger til bestemmelsen om at beskæftigelsesministeren under særlige omstændigheder kan godkende at arbejdsmarkedets feriefond kan bruge den oprindelige kapital til opfyldelse af fondens formål samt til opfyldelse af fondens lovmæssige forpligtelser det er rigtigt at reglerne blev ændret i to tusind og fjorten men der har siden stiftelsen af arbejdsmarkedets feriefond været regler om at fondens oprindelige kapital er urørlig medmindre beskæftigelsesministeren under særlige omstændigheder godkender at der af den oprindelige kapital kan

støtte i form af lån beskæftigelsesministeren har således altid

et

de forskellige partier også

været med til at bruge nogle af de penge på noget andet her i

at der er langt færre penge i den her fond end der før har været der er faktisk langt langt færre penge i

derfor vurderer bestyrelsen for fonden jo også at det ikke fremover vil være muligt at opfylde det

såfremt vedtægterne ikke bliver ændret det var ligesom grunden til at man præciserede vedtægtsændringen tilbage i

feriefond primært bruges på det her

samtidig skulle fonden så aktivt søge at inddrive de

så bliver det svært så bliver det meget meget svært og jeg kan vel faktisk også tillade mig at sige en gang rod

for mange af de her institutioner mener rent faktisk at de er blevet lovet at lånene skulle ses som en gave samtidig med at de rent

på et lånedokument og samtidig med at der også er nogle institutioner som har valgt at betale lånene tilbage fordi de åbenbart har accepteret at det var

det betyder at der er en kæmpestor usikkerhed

der får færre

stadig ønsker at hjælpe især de

vanskeligt stillede familier få råd til en ferie og en del gode institutioner

med et økonomisk problem de ikke havde set komme

og det vil også være en løsning hvor vi

fortsat vil gå efter at have råd til

jeg ved jo også at mange af jer der sidder her har

ferieophold fordi vi netop kan se at der kommer færre og færre midler ind

dermed vil forsøge at sikre at de rent faktisk kan

derfor er vi en del af den her forhandling og vi mener at det er vigtigt

at den daværende regering under mette frederiksens ledelse i

beskæftigelsesministeriet ændrede vedtægterne

den smarteste måde

er ikke med i den aftale men man valgte at gøre det dengang og det har

fik de bare forlænget lånet så det bare kørte

det er selvfølgelig et stort problem og nu står vi så i den situation hvor der er rigtig mange der er kommet i knibe fordi de

pengene tilbage og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at

ikke bare sige at resten ikke skal betale

man lave en fornuftig afdragsordning men det ændrer ikke ved at

sagtens kan støtte de her

det tilbage for vi synes det var en forkert måde man man gjorde

har vi også en situation hvor vi

fremover med de ændringer der er

der ikke kommer til at tilgå så mange penge til

feriefonden og derfor tror jeg at vi uanset om de her forslag skulle

så mange nye midler fremover som de har fået hidtil

til under alle omstændigheder hvordan løsningen

skal være på feriefonden

sige nu bliver jeg så heller ikke inviteret med til møderne

i den forbindelse men der er ingen tvivl om at for dansk

problemer der er opstået man kan

sige at det er problemer der er blevet skabt herinde i folketinget med de ændringer

det er måske et problem der allerede blev skabt dengang man startede

penge ud til de forskellige institutioner for mange mange år siden det skal jeg ikke

er blevet lovet når de har fået penge

lovet lån uden afdrag uden renter og for tid og evighed eller

det var fem og tyve år og så skulle de til at begynde at betale tilbage eller hvad det er men det er i hvert fald vigtigt for dansk

der kommer et resultat og hvis vi skal

fornuft i det altså at der er en afdragsordning der er til at

de kan blive eftergivet nogle af pengene

har jeg ikke overblik over og jeg har heller ikke mulighed for at sige

hvordan resultatet bliver men det skal i hvert fald være sådan at vi er sikre på at de institutioner der har fået

også kan overleve i fremtiden

de gør en god indsats på hver deres måde til gavn for

tiltrækker folk

nogle af de her institutioner kunstmuseer museer i det hele taget

området så det betyder

jeg håber da virkelig at man strenger sig an for at finde

vi nødt til at tænke det ind i hvordan

det skal fungere fremover i feriefonden

det er ikke de samme penge

omlægningen også at det er slut med at man i skiftende regeringer kan tage penge fra feriefonden det skulle

der er ikke nogen at tage af så på den måde

skal ud til den enkelte

det ændrer ikke ved at vi har en situation hvor

det er lån som de ikke skal tænke på at betale tilbage det er også dejligt

fik det nogle andre konsekvenser som vi er nødt til at tage højde for herinde men

de her to forslag men

nye feriefond kommer til at fungere med

det håber jeg også de partier der

den nye måde at holde ferie på altså samtidighedsferie

begyndt at indtænke i de forhandlinger

omkring de ændringer vi lavede med den aftale

er heller ikke enig med forslagsstillerne i at vi skal ophæve ministerens bemyndigelse til under særlige omstændigheder at godkende brug af fondens oprindelige kapital til at opfylde fondens formål for det sikrer jo netop at der vil være penge til at sende udsatte børnefamilier på ferie hvis der ikke er midler til

men sagens kerne er jo som sagt at vi nu står med en række institutioner som har svært ved at indfri deres lån til fonden jeg vil gerne understrege at venstre selvfølgelig ikke har

skal dreje nøglen om derfor glæder jeg mig over at lånene først og fremmest er sat på pause indtil vi har fundet en fornuftig og holdbar løsning den løsning ser vi frem til at vi finder

og på den baggrund kan venstre ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag

de fleste af de her lånearrangementer vil falde ind under og 3 at der reelt ikke er tale om konkurrenceforvridring hvis et museum i hobro sætter entreen ti kroner ned

er der tre argumenter for at stort set ingen af

ferie til familier som ikke selv har råd er

yde rentefrie lån til alle mulige kulturinstitutioner for de her penge det viser for mig at man de facto har betragtet det her som en skjult beskatning og at man bare har tænkt at man kunne bruge pengene som man gerne ville

at institutionerne så samtidig har fået indtrykket af at det teknisk set

forvaltningsskik havde der været tale om skattekroner så

men at det er midler i arbejdsmarkedets feriefond gør det faktisk for mig endnu værre

bør vi efter min opfattelse aldrig vende tilbage til

og det må vi jo herinde påtage os ansvaret for

da der er nogle komplikationer i forhold til eu retten men i liberal

vi støtter ikke de konkrete løsningsforslag her da vi som ministeren

afventer at regeringen som konkret arbejder på det her

kommer med et konkret forslag derfor støtter vi

derfor er det så gået over til at blive sådan en sideordning hvor

over for de kulturinstitutioner også nu hvor der kommer en ny ferielov hvor vi ikke behøver at tænke så meget på det mere fordi det løber ud af sig selv

jeg vil gerne høre er der slet ingen ideer i liberal alliance til

skal løse det her problem nu har vi jo ventet

er det tilfredsstillende at vi skal vente så længe på

at en lang række institutioner ikke skal betale store lån tilbage med

at eventuelle disponible midler i arbejdsmarkedets feriefond i første omgang skal bruges til ferie for udsatte børn og deres familier

helt præcist

oplever jeg at kredsen bag den her aftale synes at det faktisk er en ret pinlig problemstilling som sagen er endt i og derfor regner jeg egentlig med at man vil skynde sig lidt med at få det her i orden ikke mindst nu hvor enhedslisten

jeg synes det er utrolig vigtigt at en række vandrerhjem

handicapferiecentre kultur og naturinstitutioner ikke pludselig lukker fordi et lån der egentlig havde form af en gave pludselig viser sig at være til låns

og

er det sådan at eu betragter penge

som midler der kan skabe konkurrenceforvridning eller er det ikke sådan jo flere informationer jeg får jo mere går det op for mig at

kulturinstitutioner i fremtiden så er det jo ikke så aktuelt at skabe hjemmel til det

vil

vil komme med et endnu mere præcist forslag til at løse det

det er også vores

holdbar løsning også for de små kulturelle institutioner og andre der har svært ved at indfri

løsning på blandt andet med svar på nogle af de spørgsmål som jeg synes

fordi det også handler om hele det område der er kammeradvokatens

at få afbetalt lånene på for dem der har svært ved det det bliver der fortsat arbejdet på og derfor kan vi heller ikke støtte det her beslutningsforslag

men jeg tror på og jeg fornemmer en bred enighed om at at der er reel vilje til

vi skal finde andre penge til at erstatte dem

tilbagebetale eller hvordan skal vi finde en løsning jeg synes at der kun er to muligheder enten finder man nogle penge og giver dem til kulturinstitutionerne

ude i systemet og som på en eller anden måde skal tilbage på en ordentlig og anstændig måde

eller fjerde mulighed eller hvordan ser de radikale på det her

at bruge vores fantasi til at pege på nogle løsninger jeg tror ikke på at ministeriet

blandt andet i to tusind og fjorten som jeg bakker op om og tager ansvar for ligesom jeg tager ansvar for den nye ferielov

som jo har relation til det her og som

synes jeg virkelig fremragende

af parternes indstilling og derfor må følge op på hvordan vi får løst de problemer med de mindre institutioner der har lån som de har svært ved at tilbagebetale blandt andet på grund af en række misforståelser og selvfølgelig

fonden selvfølgelig arbejdet videre efter de regler den nu havde

og så havde vi sådan set kunnet køre videre derudad og institutionerne kunne forny deres lån og hvis hvis en minister på et tidspunkt fandt ud af at

lave nogle langsomme tilbagebetalingsordninger da jeg blev opmærksom på

nordjyske institutioner troede jeg det var et isoleret problem

være et landsdækkende problem med seks og fyrre institutioner involveret og otte hundrede og syv og tres million

så blev det et større problem og ministeren sagde i det samråd jeg bad om i

det må vi have løst vi må have det hele på bordet og fundet ud af det og så må vi løse det fra en ende af og han var vældig optimistisk indtil han så indkaldte til et møde hvor han sagde det er mere kompliceret end som så

at kammeradvokaten skulle lave en redegørelse

gav noget afklaring det er faktisk ret godt vi

kammeradvokatafklaring når nu

vi kan jo ikke spole tiden tilbage vi kan højst spole en lov tilbage hvis det er

og eksisterende støtteordninger det er da en god ting at vide det vil sige at eksisterende ordninger kan vi arbejde med uden at eu blander sig

mindst fyrre af de her arrangementer

falder ind under og det vil sige at dem vil eu under ingen omstændigheder blande sig

vi kan få nogle til at afgøre om det er det jeg kan ikke forestille mig

over for et museum i hamborg flensborg kiel eller andre steder ved at de har fået et tilskud der måske giver en entré der

ti kroner lavere eller at de har lavet en særlig flot elektronisk udstilling i det ene hjørne af museet for det første

findes der ikke et lignende museum i tyskland for det andet er der ingen jeg kender som rejser efter et museum fordi det er ti kroner billigere end et i flensborg det har intet med konkurrenceforvridning gøre

som gaver fordi de kan forlænges med endnu fem og tyve år når de første fem og tyve år

er det feriefondens penge og så skal de tilbage til feriefonden jeg synes det er forkert som

rablende vanvittig ordning

penge ud til det her når nu der står nogle penge i en fond

så er spørgsmålet hvordan får vi dem tilbage det der er rablende vanvittigt i det her

altså skiftende regeringer kan finde på at stjæle de her penge som er arbejdernes uafhentede feriepenge det har skiftende regeringer gjort enhedslisten har sågar en gang været med til det også et mindre beløb godt nok men vi har været med til

er derfor jeg føler et moralsk ansvar for at være med til at finde

to tusind og sytten spurgte

han jo til sommer og det lykkedes så ikke

måned og prøve at skrue en løsning sammen det trak ministeren på skuldrene

beslutningsforslag i folketinget og så tænkte jeg det var da ærgerligt hvis der var mulighed for sammen med ministeren

her halvanden times tid på en dejlig solrig

ministeren så mit forslag og så sagde jeg hvis ministeren har et bedre forslag vil jeg gerne være med til at forhandle det og

komme i gang med det det afviste han og

beslutningsforslaget jeg synes ikke det er kompliceret og jeg synes at de fleste her gør det mere kompliceret

give en rabat så vi kan få pengene hjem noget før 2 forlænge lånet med et rimeligt afløb men præcisere at

sidste periode i låneperioden for eksempel ti eller femten år

institutionen eller den kommune den ligger i eller regionen eller en privat kreds af mennesker mulighed for at gå ind og skaffe den nødvendige kapital hvis vi giver den periode til det

ordning jeg selv var med til at få ind i lovgivningen i to tusind og fjorten vi stemte ikke for loven men vi

skal selvfølgelig blive der efter min mening men

i satspuljen når der ligger så mange penge ude som vi alligevel skal have ind er dog uden mening hvorfor så

hvor man åbner loven op ja det har jeg jo nærmest forklaret hvorfor så også sige at ministeren i fremtiden skal holde fingrene fra grundkapitalen jo det er fordi jeg gerne vil have at løsningen i en årrække frem i tiden stadig væk ligger i arbejdsmarkedets feriefond og det vil sige at hvis grundkapitalen er der

regeringen holder fingrene fra pengene så er der jo mere end rigeligt rigeligt til at bruge fyrre til halvtreds million kroner om året til socialt udsatte familier på en ordentlig og regulær måde ikke ved at stjæle

for eksempel kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i satspuljen

rigtig rigtig god ordentlig og anstændig løsning og det ville tage hensyn til de her institutioner

sige tak til de partier der har forståelse for at vi er nødt til at handle og ikke udskyde det jeg er helt ærligt noget træt af de ikkesvar der gives det er påfaldende manglende kreativitet fra partierne

at der er den nærmest grænseløse tillid til

kan man ikke arbejde politisk man er nødt til at sige at

fået at vide om nogle måneder

i andre tilfælde kan vi lige præcis sige den syttende august klokken tolv træder den her lov i kraft og der er der en løsning

er ikke ordentlighed over for de her institutioner nogle af dem venter og har sværdet hængende over hovedet for at sige det direkte

så er der nogle der har rigtig rigtig lang

med med en lang frist for ikke ret lang tid siden de har bedre tid til det og dem kunne man jo gå ind og lave en forhandling med og så sige nu skal i høre her når vi kommer frem til jeres betalingsfrist

er det en frist der skal tages alvorligt og det skal i forberede

alligevel siger ministeren nej

vi skal nok selv ordne det og så alligevel når man

svar kommer der så så siger han det fortæller vi om en anden dag det er altså ikke

godt at man kan tillade sig til de store gamle traditionsrige regeringspartier

her kan i godt gøre bedre det her må i gerne stramme jer lidt mere an på og finde en løsning

ringe til enhedslisten og bare invitere os med i debatten så skal i nok få lov til selv at stå og prale af det når engang i finder en løsning vi skal have fundet en løsning vi skylder de kulturelle institutioner og de andre en løsning

gerne understrege at jeg ser rigtig mange gode og positive elementer i forslaget

som fortjener en nærmere undersøgelse inden man bare kan gå direkte ud i

holdning på området snyd med offentlige ydelser er helt og aldeles uacceptabelt og det skal vi

har brug for hjælp det er vigtigt og det skal vi fortsat værne om men det svækker tilliden og opbakningen til vores velfærdssamfund hvis vi oplever at skattefinansierede velfærdsydelser bliver udbetalt til personer som ikke har ret til

med et udspil om konsekvente sanktioner og styrket kontrol med offentlige ydelser som blandt andet skal styrke indsatsen over for personer der misbruger systemet og snyder sig til ydelser for det andet synes jeg

genbruge oplysninger som findes i forvejen det er vigtigt at indsatsen mod snyd og fejludbetalinger bliver så effektiv som muligt så der bliver sat en stopper for udbetalingsfejl og ikke mindst personer som snyder sig til ydelser de ikke

for eksempel indeholder vores udspil forslag om at registersamkøring anvendes til at sikre at der ikke sker en udbetaling af sociale ydelser under frihedsberøvelse på en af kriminalforsorgens institutioner derved kan ydelser hurtigt stoppes og genoptages uden gensøgning et andet forslag omhandler at udbetaling danmark får

for at videregive basisoplysninger om ydelsesansøger og modtager til kommunerne derfor vil jeg gerne kvittere for den fornuftige tilgang der ligger i det

beslutningsforslag

som jeg startede med at nævne nogle opmærksomhedspunkter som jeg synes fortjener en nærmere undersøgelse inden der træffes beslutning om at indføre en underretningspligt for forsikringsselskaber en sag om forsikringssvindel eller urigtige oplysninger forsikringssag betyder ikke nødvendigvis at borgeren ikke længere er berettiget til en eventuel offentlig ydelse der kan i forsikringsbetingelserne være andre krav end de krav der stilles for at kunne modtage en offentlig ydelse for eksempel

for forsikringsselskabet vil kunne hjælpe kommunerne i sager om forkert udbetaling af ydelser for eksempel

på baggrund af bankers og forsikringsselskabers tavshedspligtregler ikke er muligt uberettiget at videregive oplysninger om forsikringsselskabers kunder idet kundens interesse i at oplysningerne holdes hemmelige anses

end selskabets interesse i at en kommune måske har truffet

har afgivet til forsikringsselskabet holdes hemmelige og det gælder særlig i forhold til personfølsomme oplysninger der også er særlig beskyttet i

persondatareglerne selvfølgelig er det væsentligt at kommunen har oplysninger de kan lægge til grund for udbetaling

til myndighederne skal det ses over for hensynet til borgeren idet der vil være tale om videregivelse af personfølsomme

omkostninger der vil være i selskaberne og sidste ende for forsikringskunderne men som sagt jeg synes det fortjener en meget dybere overvejelse som jeg tidligere har nævnt er jeg positiv over for at de forskellige myndigheder kan udveksle oplysninger for ved fælles hjælp at forhindre snyd med offentlige ydelser

tale om at der skal videregives oplysninger der kan være personfølsomme og at videregivelsen vil medføre administrative byrder for den private aktør

kun på den måde kan vi blive klogere på de muligheder der er men der er

og det er lidt de samme tanker tror jeg som som også ministeren har

er jo ikke fuldstændig parallelitet mellem

jeg ved jo om nogen hvor kompleks den her ydelseslovgivning er og den forventer jeg da bestemt ikke at en

vil det være juridisk muligt og korrekt i forhold til retssikkerheden og det at dele personfølsomme oplysninger det er jeg sikker på at ordføreren ved meget mere om end jeg gør da det

vil det betyde højere forsikringspræmier disse spørgsmål er

jeg simpelt hen nødt til at blive klogere på og derfor mener jeg ikke at et beslutningsforslag er det rette

men når jeg hører at ministeren vil undersøge sagen og at

en fælles beretning og kigge på hvad der er muligt at gøre så vil jeg bestemt tage

jeg også sende det ønske til ministeren herfra at

lavet og ministeren er klar til at indgå i en forhandling så

der nu har taget bolden op for at kigge på om der ikke er nogle muligheder for at

hjælpe os med at blive klogere på om vi kan bruge deres oplysninger til at få fat i

socialt bedrageri så det skal forstås på den måde at vi tager godt imod det

det her er det rette værktøj men vi er klar til at gøre alt hvad vi kan for

jeg også frem til forhandlinger om

men jeg synes at vi i udvalget skal bruge noget tid på at få afklaret de forskellige elementer der

videregive personfølsomme oplysninger

sådan er der en række tiltag som vi kunne arbejde videre med så venstre deler absolut forslagsstillernes bekymring og ønske om at komme socialt snyd til livs

meget gerne gå i dialog med med andre partier i udvalget med henblik på at beslutningsforslaget kunne munde ud i en beretning

jeg er også i tvivl om hvor meget kvalitet

i de underretninger som vil komme fra forsikringsselskaberne og jeg er ligesom herre leif lahn jensen bange for

forsikringen bliver dyrere når selskaberne skal til at bruge ressourcer

vi i hvert fald i alternativet er det utrolig vigtigt at forsikringsselskaberne har og overholder deres tavshedspligt så som udgangspunkt kan vi ikke stemme for det her forslag men da der jo er en meget konstruktiv

holdning i forhold til at arbejde videre med det i udvalget og måske lave en beretning

gruppe jeg kan se at ordføreren ser helt overrasket ud

men jeg ser også enkelte juridiske udfordringer i det her som ministeren

har gennemgået meget tydeligt så jeg vil

i udvalget der betyder at vi kan få undersøgt nærmere og ministeren lagde endda meget åbent op til

at arbejde med et lovforslag i den kommende samling

der kunne følge op på det når de juridiske komplikationer er

jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige at de er mere skeptiske

og som jeg synes det er vigtigt at vi sørger for får gode muligheder for at kunne klare sig i vores samfund men som sagt

betinget af at der findes en høj grad af tillid hvis vi ikke har tillid til

eller lysten til at bidrage til fælleskassen også falde bort

det vil jo være forfærdeligt særlig hvis man som os holder af velfærdsstaten i to tusind og seksten fandt forsikring pension frem til at der blev svindlet for fem hundrede og tredive million kroner i forsikringssvindel næsten tre hundrede og halvtreds

var personskadesager med beslutningsforslaget her foreslår vi at de forsikringsselskaber som

bliver forpligtet til at levere

så den myndighed kan undersøge om der også i de her tilfælde begås socialt bedrageri

i fælleskassen det er i store træk det vores beslutningsforslag går ud på jeg vil gerne

de pæne bemærkninger der er kommet først fra ministeren der vil undersøge det her jeg kan bare fuldstændig slutte op om at vi

det så længe der bare sker noget jeg vil også gerne takke de ordførere som har taget velvilligt imod forslaget fra folketingets talerstol mest overrasket var jeg over fru sofie carsten nielsens

af mine kollegaer at når en radikal ordfører roser en fra folketingets talerstol

skal man sådan lige et øjeblik tænke over hvad er det nu jeg har foreslået

hvert fald bakker op om en del af intentionen

vi sagtens kan udforske

rejser også et par spørgsmål som jeg egentlig synes måske fortjener

spørger jo fornuftigt nok

det skal et forsikringsselskab selvfølgelig heller ikke vurdere det vil jo altid være den myndighed der vil håndtere henvendelsen fra forsikringsselskabet der skal vurdere om der er tale om socialt bedrageri om der er tale om at pengene skal betales tilbage eller ydelser skal bremses sådan må det være vil det være fordyrende for selskaberne jeg tror det ikke vurderingen er jo at de her selskaber

så en meget stor del af det arbejde som måtte koste noget og være ressourcekrævende for de her selskaber

forvejen er noget der udføres men det vil vi

spørgsmål om personfølsomme oplysninger det er selvfølgelig også en problemstilling som jeg synes vi skal tage med og se på

i udvalget men alt i alt

for bemærkningerne og så kan vi jo tales ved når

til og med april i år er der indtil videre registreret knap

en hundrede asylansøgere i alt

tallene bekræfter mig i at vi er på rette vej mod vores målsætning om netop at begrænse antallet af ulovlige indvandrere og asylansøgere her i danmark det betyder at vi i stedet for

forsørge sig selv og til at tage del i den danske hverdag men vi er stadig ikke i mål

vil regeringen også fortsat føre en stram konsekvent og realistisk udlændingepolitik og forhåbentlig i et meget tæt samarbejde med dansk folkeparti jeg kan naturligvis godt forstå at det kan virke både nemt og måske også besnærende at beslutte at afvise asylansøgere på grænsen men så let er det bare ikke det vil nemlig ikke være muligt at gennemføre beslutningsforslagets indhold om en afvisning på grænsen og samtidig fortsat være en del af dublinsamarbejdet spørgsmålet er så om det er klogt for danmark

fravælge dublinsamarbejdet på nuværende tidspunkt og det mener jeg ikke er tilfældet dublinsystemet er nemlig et værn imod asylshopping

vil der som jeg ser det være en betydelig risiko for at vi vil komme til at se en øget tilstrømning til danmark ja faktisk risikerer vi at danmark bliver en magnet for asylansøgere

det skyldes at det vil blive mere besværligt for danmark at overføre asylansøgere til andre medlemsstater hvis vi ikke har et dublinsamarbejde der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig hvis man sidder som afvist asylansøger for eksempel i tyskland med udsigt til at blive udsendt til sit hjemland at ja så kan man hurtigt se en gevinst i at rejse til danmark og søge asyl på ny også selv om man godt er klar over at man ikke får asyl her i danmark vejen frem er derfor at sikre at dublinsystemet bliver på sporet regeringen ser det samtidig som en grundlæggende præmis at danmark overholder sine internationale forpligtelser

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget jeg ser selvfølgelig frem til den videre debat både her i salen i dag men også

af tallene

den femogtyvende marts sidste år udviklingen i antallet af registrerede asylansøgere følges hver uge

årets første nitten uger har det ugentlige tal svinget

ni og tyve personer i uge nitten og to og firs personer i uge ti og som ministeren sagde

en hundrede i alt i det tal

personer der indgår også de personer der i forvejen har opholdstilladelse i danmark for eksempel familiesammenførte men som for første gang selvstændigt søger asyl

familiesammenførte der søger asyl

spørgsmål i forkøbet har jeg ikke et svar på hvor tallet skal ligge for at vi synes det er en nødsituation for der er jo også andre faktorer der spiller ind her vi har som parti den samme holdning som ministeren lige har tilkendegivet

og vi ønsker ikke at sætte det på spil

trække i nødbremsen nu vi er i øvrigt også ret overbeviste om at ministeren som den erfarne minister og at regeringen som ansvarlig over for

beslutning hvis en ny situation skulle opstå hvor det er at betragte som en nødsituation og at regeringen forstår at forvalte den lovændring vi lavede sidste år i lovens

er lidt overrasket over tidspunktet hvor forslagsstillerne

helt nede på lidt over seks tusind i to tusind og seksten nede på lidt over tre tusind i to tusind og sytten og vi

er nu på det laveste antal asylansøgere i rundt regnet ni år når man så kigger på hvordan situationen er hos vores naboer tyskland sverige som jo har mange gange mange gange flere asylansøgere i forhold til deres landes størrelse så er situationen i danmark nogenlunde så rolig som man kan sige den kan være i vores del af europa

nået rigtig rigtig langt i i danmark med andre ord

regeringens politik og store fokus på at nedbringe antallet af asylansøgere langt hen ad vejen vejen virket det sker så samtidig med at vi har understreget at en flygtning skal vide at man kun er her midlertidigt så længe der ikke er fred og stabilitet i hjemlandet derefter skal man retur igen

ske hvis vi hev i den såkaldte nødbremse lige nu

ministeren har tegnet det billede meget klart netop at vi ville risikere at der var så mange der ville søge til danmark fordi vi ville risikere at stå uden for

det vil være positivt eller negativt at hive i den såkaldte nødbremse og der er det altså vi risikerer

i en situation der er så stabil som den er lige nu i danmark rent faktisk kunne gå hen og have

og fordi vi ikke mener at vi står i en helt ekstraordinær situation

ser vi heller intet belæg for at aktivere den såkaldte nødbremse som dansk folkeparti foreslår det er klart at det ville være langt bedre hvis

der ikke var krig og undertrykkelse som drev mennesker på flugt men desværre

er der mennesker der bliver jaget på flugt der er voldsomme krige

voldsom undertrykkelse af menneskers helt grundlæggende rettigheder og derfor har vi selvfølgelig i danmark også et ansvar for

også rigtig vigtigt at hjælpe massivt i nærområderne og på den baggrund har vi fra enhedslistens side også kritiseret den danske regering for at have skåret i udviklingsbistanden og kritiseret eu for at have skåret ned på den humanitære hjælp i de seneste år

lægges et massivt pres både politisk og økonomisk på slyngler som erdogan putin og assad der groft undertrykker deres egen befolkning og bomber uskyldige civile som vi desværre ser det ske gang på gang

det vigtigt at der findes en solidarisk fordelingsnøgle for flygtningemodtagelse i europa det har eu indtil nu ikke

det selvfølgelig oplagt set med enhedslistens øjne at danmark og andre lande går foran for at sikre en solidarisk fordeling fremfor det nuværende race mod bunden hvor der konkurreres på at skræmme

liberal alliance er

det synes vi så også ud fra det menneskelige hensyn

søger asyl i danmark selvfølgelig skal have deres

og det har flere andre ordførere jo også været inde på at

presset på på danmark og i det hele

europas grænser jo er faldet markant og og derfor

er det ikke den rigtige vej at gå

sætte ind med massiv hjælp i nærområderne

jeg tror måske at vi kan blive enige om en massiv hjælp i nærområderne jeg håber i hvert fald at vi kan blive enige om noget mere hjælp i nærområderne end vi giver nu men jeg synes jo også vi er nødt til at indse at

det vil vi så ikke gøre med det her forslag og derfor

danmark er et meget meget

som danmark især når man kigger på hvor meget indvandring der har været til danmark blandt andet fra muslimske lande inden for de seneste mange årtier helt tilbage til tresserne og halvfjerdserne og med flygtningeloven i firserne og efterfølgende tog det jo så fart med familiesammenføringerne og det

nok som jeg også var inde på i nogle nogle spørgsmål til de forskellige ordførere at antallet

også at herre marcus knuth var inde på og det er selvfølgelig rigtig godt andet havde været ganske forfærdeligt men igen hvis man for eksempel kigger på hvor mange der inden for de sidste fire år

asyl i danmark og som er blevet familiesammenført til danmark så ligger det jo

så vidt jeg husker lige under tredstusind udlændinge det er

et kæmpe problem for det danske samfund og derfor undrer det mig at der ikke sker mere

antallet bliver holdt på et nogenlunde lavt niveau og flere partier siger at antallet betyder noget og jeg går ud fra at

vel være at jo lavere antallet er jo bedre må det nødvendigvis være jeg går ikke ud fra at det er det modsatte

nogle mener at antallet vil falde men det kommer også an på

er det altså opfattelsen at til trods for de mange stramninger og til trods for det lavere indrejsetal

er det altså afgørende at vi gør mere at vi herinde i huset forstår at vi på ingen måde er nået i mål endnu når man kigger på de udfordringer der er i det danske samfund også i forhold til diskussionerne omkring de forskellige forhandlinger i forskellige ministerier om ghettopakke

hvor mange mennesker kommer til danmark og selvfølgelig også i vid udstrækning hvor kommer de her mennesker fra og det er jo dér vi først og fremmest skal sætte

en borgerlig regering så kan vi holde antallet nede så risikerer vi at magten skifter igen på et tidspunkt og så kommer socialdemokratiet

nogle røde partier til så begynder man stille og roligt at lempe og så stiger antallet en gang til vi har behov for en lang stabil periode hvor antallet bliver holdt på et meget meget lavt niveau og det er vores opfattelse i dansk

danmark har brug for et asylstop vi mener klart det er i dansk interesse og det er ærgerligt at der ikke er andre partier som som er enige med dansk folkeparti vi håber at

strafskærpelse skal virke afskrækkende samtidig med at straffen skal gøres lang nok til

det vil være muligt at overføre de pågældende til afsoning i deres hjemlande

jeg starte med at takke for at

vi med det her forslag får lejlighed til at drøfte et

emne her i folketingssalen og jeg vil gøre det helt klart at jeg nøjagtig ligesom forslagsstillerne selvfølgelig finder det fuldkommen uacceptabelt at

personer der er udvist af danmark med et indrejseforbud vender tilbage til danmark så længe deres indrejseforbud gælder det kan vi i sagens natur ikke være uenige om og det flugter jo også fint med et forslag som venstre selv stemte for i to tusind og fjorten jeg har ikke desto mindre

alligevel nogle bemærkninger til det der ligger her i dag i dag er det sådan at en

landet i strid med et indrejseforbud straffes med bøde eller fængsel indtil tre år normalt

straffes man i førstegangstilfælde

med ubetinget frihedsstraf fra ti dage og op til

frihedsstraf på mellem

to og fire måneder og i tredjegangstilfælde

straffes der med en ubetinget frihedsstraf

har betydning for muligheden for at overføre den

dømte til afsoning i sit hjemland efter både eu reglerne og også europarådets konvention om overførsel skal der normalt være seks måneder tilbage af straffen når der rejses en sag om overførsel til et hjemland hvis beslutningsforslaget vedtages

vil en overtrædelse af et indrejseforbud i alle tilfælde som minimum

det vil i nogle tilfælde give

vi vil kunne overføre alle de dømte til afsoning i deres hjemland for det første

er det vanskeligt og tidskrævende

hjemlandets sagsbehandlingstid inklusive retslige procedurer

i praksis alene have betydning for muligheden for at overføre personer til afsoning i europæiske lande omkring fyrre procent af de dømte er imidlertid tredjelandsstatsborgere og det betyder alt andet lige at en væsentlig andel af de udlændinge der dømmes for overtrædelse af deres indrejseforbud fortsat

vil selv en straf på en års fængsel efter omstændighederne være for kort tid til at udlændinge kan overføres til

eventuel anke af sagen det skyldes at der selvsagt først kan ske overførsel efter en endelig dom og at det i den forbindelse er afgørende hvor lang en straf den pågældende skal afsone efter den endelige dom er afsagt den tid den pågældende har siddet varetægtsfængslet vil skulle fratrækkes den tid vedkommende skal afsone den endelige dom det betyder

år vil kunne vise sig at være for kort tid til at sikre at der kan ske en overførsel til hjemlandet simpelt hen fordi der ikke udestår nok af straffen til at den pågældende kan overføres vi må derfor forvente at

begrænset effekt på antallet af kriminelle udlændinge der vil kunne overføres til afsoning i deres

og jeg er altid indstillet på at drøfte hvordan vi bedst løser problemet med udlændinge der overtræder deres indrejseforbud

strafskærpelse som vil medføre nogle meget meget væsentlige økonomiske meromkostninger og jeg må så samtidig konstatere at der jo ikke er anvist penge

prioritere vores indsats mod kriminelle udlændinge og sikre at vi bruger de ressourcer vi nu engang har på den mest hensigtsmæssige

er lige nu at gennemføre de initiativer som regeringen allerede er blevet enig med dansk folkeparti om i forbindelse med finanslovsaftalen for to tusind og atten folketinget har

blandt andet jo netop vedtaget et lovforslag om skærpede regler for udvisning af kriminelle udlændinge

selvfølgelig glad for og det betyder at vi fremover vil have bedre muligheder for at få udvist kriminelle udlændinge af danmark et andet initiativ fra finanslovsaftalen er en

opprioritering af udsendelsesindsatsen det er jo jo netop udsendelsesindsatsen der er vigtig her

handler det om at de kriminelle udlændinge jo slet ikke skal være her i danmark de skal ud og det skal de så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt

vi jo er rigtig godt i gang når det handler om eu borgere der overtræder deres indrejseforbud

når myndighederne pågriber en eu borger

er udgangspunktet nemlig i dag at den pågældende frihedsberøves

og efter afsoning af den idømte straf

sendt direkte hjem derudover

har vi selvfølgelig også fokus på udsendelse

af tredjelandsstatsborgere og regeringen

har derfor også styrket myndighederne

på udsendelsesområdet og i mit

udpeget en udsendelsesambassadør og blevet ansat en udsendelsesrådgiver og så er der udstationeret

kenya og afghanistan

har vi derudover besluttet at ansætte to yderligere udsendelsesrådgivere samt

indsatsen på udsendelsesområdet samtænkes med danmarks støtte til hjemlandene regeringen har derfor etableret en særlig bevilling under

støtte de hjemlande der samarbejder om

udsendelse og regeringen overvejer

med andre ord hele tiden hvordan vi kan optimere vores udsendelsesindsats herunder også hvordan vi bedst bruger blandt andet vores udviklings og også handelspolitik så for at opsummere

kriminelle udlændinge ikke har noget at gøre i danmark og når man er udvist af danmark og har et indrejseforbud skal man selvfølgelig ikke bare rejse ind i landet igen uden at det har nogle konsekvenser

også når det handler om udlændingepolitik

er vi i regeringen også optaget af at

og jeg er altså ikke helt overbevist om

vi lige præcis med det her forslag har ramt

hundrede procent plet

er der så også det ved det her forslag at

finansieret og det er selvfølgelig en en væsentlig forudsætning også så regeringen kan ikke støtte forslaget som

beslutningsforslag i dag og vi vil gerne gå ind i det udvalgsarbejde der nu forestår

udviste med indrejseforbud som vender tilbage til danmark

også åbne over for at være med til at øge straffen så vi kommer

det så skal ligge der er vi lidt på linje med med det som ministeren sagde om at vi mangler nogle økonomiske beregninger

hvilke lande det så er vi kan udvise til og hvilke lande

så derfor har vi nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen og også nogle vurderinger

og er der færre der vender tilbage og begår kriminalitet i norge i hvilket omfang stiger de økonomiske udgifter

staten herunder til fængselspladser

bliver vedtaget og der lyttede jeg til at ministeren faktisk nævnte nogle ret store beløb hvor langt er regeringen i sine bestræbelser på hurtigt og effektivt at sende udenlandske kriminelle til afsoning

og i hvilket omfang skønner ministeren at det er praktisk muligt at overføre de pågældende til

kun en enkelt af de udviste har trodset indrejseforbuddet

det er jo ikke holdbart det er vi meget enige i og det er også derfor det er godt at vi tager debatten nu for vi skal ikke være til grin over for for resten

kan rejse til danmark og begå kriminalitet blive udvist og så tilsidesætte indrejseforbuddet

bare også finde en finansiering

praktisk mulighed for at man så kommer til at afsone andre steder end

de danske fængsler så min konklusion i dag som ordfører for socialdemokratiet

siger ja til at det lige skal være en år som df foreslår i b en

hundrede og syv men vi siger ja til at drøfte skærpelsen

det niveau hvor det giver en øget mulighed for at hjemsende folk til afsoning i

fængsler så vi er hverken afvisende eller støttende

ikke afklarede før vi får flere svar på nogle

flere gange stiger straffen

som noget særdeles positivt det

hårde straffe hvis det er sådan at de har en præventiv effekt men som ministeren har været inde på

med så meget anden lovgivning det kræver finansiering

kommer dansk folkeparti jo netop ikke ind på så hvad vi har gjort hidtil med vores lovgivning er at vælge en lang række andre stramninger som vi er rigtig glade for og som vi også mener har virket efter hensigten det sagt så

afvise at drøfte det her med dansk folkeparti i fremtiden især

finansiering men indtil vi har de rammer på plads

kan vi ikke støtte forslaget som det

vil bryde forbuddet hvis vi skal stemme for voldsomme strafskærpelser i enhedslisten som dansk

den type af lovovertrædelser det er ikke sket i det her forslag

hen ikke noget belæg for at antage at det vil have nogen som helst effekt og derfor

eu borgere afsoner i deres hjemland og for den betydelige andel der kommer fra tredjelande vil lange straffe bare betyde store udgifter til forsørgelse af uønskede udlændinge i danske fængsler og det er bare uhensigtsmæssigt med den virkelighed vi bliver nødt til at agere

vi nødt til at være ret pragmatiske og holde os målet for øje flest mulige der

bryder deres indrejseforbud skal hurtigst muligt ud igen det vigtigste for os at se er at man har en stærk udsendelsesindsats som ministeren også var inde på så man hurtigst muligt kommer af med de her mennesker der har man jo også som også tidligere nævnt

som rejser tilbage til danmark og begår ny kriminalitet risikoen for at blive idømt et par ugers fængselsstraf er ganske enkelt ikke afskrækkende og afholder ikke hårdkogte kriminelle som har fået en dom for kriminalitet der er så alvorlig at de

indrejseforbuddet

sikrer samtidig at straffen er lang nok til at afsoningen kan ske i hjemlandet idet de nuværende eu regler betyder at en straf skal være på mindst seks måneder før en udlænding kan sendes til hjemlandet før afsoning jeg har selvfølgelig hørt efter hvad ministeren har sagt

her vil kunne ske altså at man sender tilbage til afsoning i hjemlandet men det vil kunne ske i øget omfang i forhold til i dag hvis

vi mener det vil være godt hvis der er en udlænding der bliver udvist og kommer ind i danmark igen

så bliver sendt til afsoning i deres hjemland men vi mener også at hvis

kan komme på tale af forskellige årsager det er førsteprioritet

det rimeligt at de får en hårdere straf

i danmark det er i hvert fald bedre end at de får en meget meget lille straf som ikke er afskrækkende i forhold til at sørge for at de her mennesker holder sig ude

også gøre andre ting skærpe grænsekontrollen og være bedre til at afvise folk

fem hundrede som er rejst ind i danmark og

de skulle holde sig ude og det er det der er baggrunden

var venstre og konservative for jeg må forstå at nu har man skiftet holdning nu er man dybest set imod

forslaget sidste gang det var så vidt jeg husker

på det her område og så må vi så se om vi kan blive enige om noget i udvalgsbehandlingen

giver god mening at kigge på om man kan skærpe straffen på det her område og

vi sender et klart signal om at det når folk

er til rådighed for det offentlige for eksempel i forbindelse med retssager og når udlændingestyrelsen skal afholde samtaler med asylansøgere samtidig er det også vigtigt at understrege at

hver dag bliver leveret tolkeydelser

høj kvalitet og at

udlændingemyndighederne i vid udstrækning har kompetente tolke til rådighed

også enig i at der kan være udfordringer med

antal velkvalificerede tolke og dermed sikre en ensartet og høj kvalitet men denne

udfordring er på ingen måde ny den

eksisterede således også under den tidligere regering udlændinge og integrationsministeriet som jeg jo først og fremmest kan udtale mig om anvender tolke i et stort omfang primært i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger

helt centralt at ministeriet har de nødvendige tolke til rådighed

det skal også i den forbindelse understreges at

institutioner under udlændinge og integrationsministeriet skal anvende tolke der er opført på rigspolitiets tolkeoversigt

foretager i forbindelse med optagelsen af nye tolke en vurdering af ansøgernes kvalifikationer

undersøger rigspolitiet om ansøgerne

strafferetlig afgørelse og hvis det er tilfældet så kan ansøgeren selvfølgelig ikke optages på

samarbejdet mellem justitsministeriet og mit ministerium skal blandt andet bidrage til at sikre at de tolkeydelser der anvendes på rets og udlændingeområdet er af den rette kvalitet

i to tusind og fjorten

udvalg for analyse af tolkeområdet

udlændinge og integrationsministeriet er indgået i det her samarbejde formålet med tolkeudvalgets arbejde var

og effektiviseringer på tolkeområdet arbejdet som altså først og fremmest havde fokus på at sikre en høj kvalitet har ført til at der løbende er blevet iværksat kvalitetsforbedrende tiltag i

tolkning på rets og asylområdet der er blandt andet blevet udarbejdet en tolkehåndbog og en vejledning til brugere af tolke

rigspolitiets tolkeoversigt arbejdet med at sikre kvaliteten af de

der anvendes på rets og asylområdet

selve afslutningen af tolkeudvalgets arbejde og justitsministeriet har således igangsat

udlændinge og integrationsministeriet er en del af udbuddet skal i høj grad betragtes som et

tolkeydelser der benyttes og samtidig også at effektivisere administrationen det kan i den forbindelse oplyses at det

forudsættes at der fremover skal være øget fokus på test af tolkenes sproglige kompetencer

når tolkene ansættes efter ansættelsen vil der løbende ske en vurdering af tolkenes kvalifikationer endvidere

vil der være fokus på efteruddannelse af tolkene opgaven med at

levere tolkeydelser til justitsministeriet og

blev sendt i udbud i marts i år to tusind og atten

kunne levere tolkeydelser fra og med den første marts totusinde og

undersøgelse af tolkeområdet har der i i forskellige sammenhænge været fokus

på indførelse af en certificeringsordning

det skal i den forbindelse bemærkes at der under erhvervsministeriet tidligere har været en certificeringsordning for translatører og tolke

den såkaldte beskikkelsesordning beskikkelsesordningen blev

af et bredt flertal i folketinget og det vil sige alle partier undtagen enhedslisten afskaffet under den tidligere regering i to tusind og femten som bekendt

blev regeringen og dansk folkeparti med finanslovsaftalen for to tusind og atten enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsenet sundheds og ældreministeriet

i næste folketingsår at fremsætte et lovforslag om en sådan certificeringsordning ordningen vil indeholde krav

tolkeetik og tolketeknik samt grundlæggende forståelse

samtidig besluttet at aftaleparterne

bag finansloven endvidere skal overveje muligheden for at udbrede den kommende certificeringsordning på sundhedsområdet til andre områder i den offentlige sektor det skal i i relation til finanslovsaftalen i øvrigt bemærkes at det det endvidere blev aftalt

de mennesker der har været bosat i danmark i mere end tre år herudover

indgik det i aftalen at der indføres egenbetaling for personer der fravælger den tolk som sundhedsvæsenet har tilbudt der er således allerede igangsat et arbejde der skal undersøge mulighederne for

udbrede certificeringsordningen samt brugerbetaling til øvrige områder arbejdet foregår i en

tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af en lang række ministerier herunder

uddannelses og forskningsministeriet regeringen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke støtte beslutningsforslaget da vi som nævnt aktuelt er i færd med at undersøge mulige ændringer på tolkeområdet herunder muligheden for at udbrede den kommende certificeringsordning på sundhedsområdet og også øvrige områder jeg kan så også oplyse at regeringen forventer inden for de kommende måneder at indlede drøftelser med dansk folkeparti om

er ikke

i mødet mellem borgere og myndigheder om det så er hos lægen til forældresamtalerne i skolen hos borgerservice ved politi og domstole eller hos udlændingemyndighederne så vi er enige med forslagsstillerne i at vi ikke kan være tilfredse med den nuværende situation på tolkeområdet

i beslutningsforslaget vi støtter derfor mere kontrol med og bedre kvalitet

nye medborgere med at forstå og finde sig til rette i det danske samfund når det er sagt er der samtidig også nogle økonomiske hensyn

hvis vi skal etablere en certificeringsordning der dækker det hele på en gang ligesom vi mener at vi bør starte der hvor udfordringen er størst og at en ny ordning skal være mere gennemarbejdet

den kan kan bredes ud på det hele derfor støtter vi de nye initiativer der er taget

til at etablere en certificeringsordning af fremmedsprogstolkning

for netop at sikre en højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen dette område

noteret os at det i finanslovsaftalen bliver nævnt at mulighederne for at udbrede certificeringsordningen til andre områder i den offentlige sektor også vil blive overvejet og det var jo det jeg hørte at ministeren også var

omkring så socialdemokratiet vil grundlæggende den samme vej som forslagsstillerne men vi mener ikke et beslutningsforslag der for nuværende pålægger regeringen at udarbejde en certificeringsordning i hele den offentlige sektor er den bedste måde at komme videre på en ny ordning skal som sagt være gennemarbejdet

på den baggrund kan socialdemokratiet ikke støtte det konkrete forslag men vi samarbejder gerne

med at man skulle indføre et gebyr for fremmedsprogstolkning

kommer en certificeringsordning for tolke på

sundhedsområdet så efter min opfattelse er det sådan set i i god gænge og derfor kommer vi heller ikke til at støtte beslutningsforslaget

baggrund i at vi mener at brugerbetaling på fremmedsprogstolkning skal følges ad med at man løbende opgraderer kvaliteten af de tolke som vi har

sig af tolkning fordi der er flere der vil tage sig sammen

og lære det danske sprog

er nok også nogle af dem som jo i dag benytter sig af tolkning men

kan tale et godt nok dansk til

tolkning de vil måske også falde fra så jeg tror

at man vil se at der vil være færre fremover hvis man indfører brugerbetaling der har behov for at få tolkning

så samlet set vil gøre at man også har nemmere ved og man har mere overskud fra det offentliges side til rent faktisk til at tjekke kvaliteten i de tilfælde hvor der så er nogle der alligevel vælger at få en tolk men hvor de så må

bliver indført brugerbetaling på tolkebistand det var

dels fordi det indirekte vil fremskynde processen for at tilegne sig de nødvendige danskkundskaber

anvender den tolk der stilles til rådighed af myndighederne det er sund fornuft når man kigger på nogle af de sager der har været i medierne på det seneste er der en slags sager der desværre dukker op igen og igen for

en ifølge tv to havde boet i danmark i nitten år og

vil indføre brugerbetaling brugerbetaling skulle gerne fremme at folk der kommer hertil udefra lærer det danske sprog kvalitet og forbedringer på tolkeområdet er derfor noget som regeringen hele tiden holder sig

der er en række eksempler på tiltag som vi har taget for at sikre og forbedre den tolkebistand som vi stiller til rådighed

udbrede den certificeringsordning på sundhedsområdet bredere i den offentlige sektor og der har jeg fuld tiltro til at

så vi på den ene side ikke bliver tossegode og bruger afsindige beløb på

sikrer at folk der vitterlig har et behov og som ikke har haft mulighed for at lære dansk selvfølgelig har adgang til

derfor kan venstre ikke støtte forslaget som det ligger her

forskere anslår at mindst to tredjedele af dem der tolker for det offentlige gør det uden nogen form for uddannelse i sprog eller tolkning og uden at de på noget tidspunkt har aflagt

regioners og kommuners udstrakte brug af tolkebureauer der ligger i en hård priskonkurrence med hinanden og hvor kvalitetskontrollen er ringe eller ikkeeksisterende betyder at systemet fungerer meget dårligt det skaber selvsagt store problemer for retssikkerheden og patientsikkerheden når mennesker der har brug for tolkning møder sundhedssystemet det sociale system domstolene eller asylsystemet uden adgang til tolkning af betryggende kvalitet derfor hilser enhedslisten dette beslutningsforslag fra alternativet varmt velkommen og vi vil selvfølgelig stemme

er

fagligt grundlag her og det vil vi gerne

tolkeområdet

dengang var jo at det skulle give adgang til flere tolke der er et akut

men kvaliteten af den tolkning er bare

som rigsrevisionen jo jo gør opmærksom på derfor er der behov for en certificering og vi mener bestemt også i radikale venstre at der er behov for

på sigt at få en tolkeuddannelse vi er også nødt til at gøre klart at det ikke kan løse problemet lige her og nu på alle områder og derfor er man nødt til at finde ud af hvordan

kan certificere på vejen hen mod en tolkeuddannelse så flere også kan blive opkvalificeret altså med efteruddannelse mindre ting der gør at at vi kan opkvalificere nogle af dem der står til rådighed i dag men ikke har den tilstrækkelige

kvalitet derfor er vi

positive over for beslutningsforslaget og erkender jo altså også åbent her

blive enige om at gøre en indsats

men der skal altså handles og der skal handles nu og det vil vi gerne være med til så

en undersøgelse af tolkebistanden hos de offentlige myndigheder rapporten fra rigsrevisionen som udkom i marts rejser en skarp kritik af myndighedernes brug af tolkeydelser og den manglende kvalitet

at dommere sagsbehandlere læger og andre ansatte i det offentlige ofte oplever at tolkene mangler professionalisme de oplever at tolkene overtræder de tolkeetiske principper og ikke tolker neutralt eller ikke tolker alt hvad der bliver sagt som justitsministeren også selv har

jeg citerer de udfordringer som rigsrevisionen adresserer i forhold til blandt andet kvaliteten af fremmedsprogstolkning har desværre været et kendt problem i flere år

det er jo simpelt hen ikke godt nok det kan vi gøre bedre i danmark og det bliver vi nødt til at gøre bedre for alternativet

er det helt centrale spørgsmål hvordan vi sikrer en retfærdig behandling af alle borgere på trods af sproglige barrierer beslutningsforslaget her

vores bud på hvordan vi sikrer at alle medborgere i vores samfund er ligestillede og nyder den samme grundlæggende retssikkerhed som alle os der taler det danske sprog det er vores bud på hvordan vi sikrer ikke bare retssikkerheden men også patientsikkerheden grundlæggende forvaltningsretlige principper og menneskerettighederne og det er vores svar på hvordan

i fremtiden undgår at en patient tager en firedobbelt dosis af et blodtrykssænkende middel og gennem flere måneder lider af svimmelhed og ubehag med risiko for alvorlige følgevirkninger som der er set et eksempel på i sundhedsvæsnet hvor en patient på grund af manglende tolkning ikke havde forstået hvordan medicinen virker det er en historie som rigsrevisionen nævner et andet eksempel er at asylansøgere får afslag på asyl

vi så et eksempel på i to tusind og femten hvor en gruppe eritreere fik afslag på baggrund af udelukkelseskriterierne i flygtningekonventionen man mente at de i kraft af deres arbejde i hjemlandet selv havde begået menneskerettighedskrænkelser asylansøgerne havde fortalt at de som en del af den tvungne militærtjeneste havde arbejdet som en slags vagter ved et fængsel det blev oversat til sikkerhedsvagt som betyder at man rangerer over politiet og har stor magt

og slet ingen magtbeføjelser har heldigvis blev det i flygtningenævnet præciseret af advokater og gode tolke og de pågældende fik asyl det er blot nogle få eksempler på vigtigheden af kvalificeret tolkning mangel på samme kan have alvorlige konsekvenser og ændre en sags

foreslår vi med det her beslutningsforslag at pålægge regeringen for det første at oprette en certificeringsordning for tolke i danmark eksisterer der i dag ikke en certificering af tolke og derfor sker der heller ikke nogen systematisk kvalitetskontrol syv og halvfjerds procent af tolkene i rigspolitiets tolkeregister

er modersmålstolke uden dokumenterede kompetencer i fremmedsproget det betyder ikke at en ikkeuddannet tolk er en dårlig tolk men usikkerheden er i sig selv et markant retssikkerhedsmæssigt problem derfor foreslår vi at certificeringsordningen indeholder en række minimumskrav til tolkens kompetencer formålet med en certificeringsordning for tolke er at sikre kontrol kvalitet og gennemsigtighed i det offentliges forbrug af tolke og så handler det jo også om at bruge vores penge klogt i alternativet mener vi ikke

kroner på tolkebistand i retsvæsenet på asylområdet på sundhedsområdet og i den sociale sektor som er tvivlsom udokumenteret og af retssikkerhedsmæssig betænkelig kvalitet regeringen og dansk folkeparti har som en del af finansloven indgået en aftale om at oprette en certificeringsordning for tolke på sundhedsområdet og det er rigtig godt men ud fra vores oplevelse ikke nok det er afgørende for at sikre grundlæggende forvaltningsretlige principper at certificeringsordningen indføres på alle områder og det er både på retsvæsenets område i sundhedsvæsenet på asylområdet og i den sociale sektor ja alle steder

intentionen med forslaget er jo blevet modtaget positivt af alle også

og jeg er rigtig glad for at alle er enige i

i det offentlige er vigtig og derfor vil jeg jo håbe at regeringen og dansk folkeparti

hele det offentlige område og så må vi jo tage diskussionen om brugerbetaling til den tid men for mig er det helt afgørende at der kommer en certificeringsordning

vil også rigtig gerne anmode regeringen og dansk folkeparti om alvorligt at gå ind i og se på om en decideret tolkeuddannelse som også bliver anbefalet blandt andet i rigsrevisionens beretning er

og så vil jeg gerne takke i særdeleshed enhedslisten og radikale for her i dag helt konkret at bakke op om vores